simon emil ammitzbøll

aaja chemnitz larsen aleqa hammond magni arge

der stemmes først om forslag til vedtagelse

v ni og fyrre af martin henriksen marcus knuth

der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse nummer v halvtreds af mattias tesfaye og der kan stemmes

der stemmes derefter om forslag til vedtagelse nummer v en og halvtreds af simon emil ammitzbøll

er forkastet der stemmes endelig om forslag til vedtagelse

v to og halvtreds af sofie carsten nielsen peder hvelplund og

rasmus nordqvist nordqvist og der kan stemmes

aastrup jensen christian juhl

martin lidegaard og naser khader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

nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes derefter om det under b nævnte

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre fem

jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling

til at integrere de mennesker ordentligt i det danske samfund vi socialdemokrater har derfor støttet forskellige stramninger af udlændingelovgivningen med henblik på at få bragt det antal af mennesker nederst men uanset om det lykkes

sikrer at de mennesker der rent faktisk er her bliver en integreret del af det danske arbejdsmarked det er vigtigt af to årsager det er vigtigt af hensyn til de mennesker selv det er vigtigt for deres identitet for deres værdighed vi socialdemokrater tror på at det at have noget

bidragende del af det samfund man lever i er vigtigt for alle mennesker

selvfølgelig også vigtigt af hensyn til vores samfundsøkonomi det er vigtigt af hensyn til

det her land at så mange som muligt er en aktiv og bidragende del og så få som muligt på overførsel derfor hilser vi den her nye uddannelsesmulighed meget velkommen vi mener at

positiv betydning det kan være et første skridt ind på et arbejdsmarked som ellers kan være vanskeligt at komme ind på dels på grund af de høje kvalifikationskrav vi sætter i danmark dels på grund af det høje aflønningsniveau vi har også noteret os med tilfredshed at den bonusordning som gælder

ordning vi allerede har

det så ikke mod hensigten at man når man så har været på det her

optjener retten til dagpenge så kan man godt have den bekymring at når

på dagpenge for

byrde for samfundet i hvert fald økonomisk hvis ikke de bliver integreret til at være det modsatte nemlig en gevinst

få arbejde jeg kunne omvendt stille det modsatte spørgsmål hvor er det man mener

ingen mulighed vil være for de her mennesker for at få

set være åbne for at det kan være meget bredt forankret i langt de fleste

håndtag som man ellers har at hive i for at forsøge at begrænse misbrug af billig arbejdskraft for eksempel inden for det offentlige men også på en lang række private arbejdspladser

er på kontanthjælp og lignende ordninger sætter man også bagest i køen

virksomhederne selvfølgelig gerne vil tjene nogle penge ved at ansætte nogle flygtninge når der kommer så mange penge

siger gudhjælpemig også ja til en statslig understøttet løndumping og der har herre finn sørensen jo fuldstændig ret hvordan i alverden socialdemokraterne kan sige ja til det her hvorfor er i holdt op med at være et

og hvorfor er i holdt op med at tale de mange almindelige danskeres sag som ikke kan få et arbejde

nemlig foa

afstand fra den og siger at man fuldstændig har misforstået den lønsats som

forbundet har aftalt med de kommunale arbejdsgivere

særlig begrænset del af vores unge utilpassede

bare hen og overfører den til et område

målgruppe som er fundamentalt anderledes

lønsats som er beregnet til en gruppe borgere

godt nok tilfredse med hvis du så spørger til min egen personlige holdning til det så synes jeg faktisk ikke at at det er så usammenlignelige størrelser endda jeg synes faktisk at man på mange måder sagtens kan sammenligne unge flygtninge der kommer her til landet og har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet med yngre danskere som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet

i to år og hvor de så efter de her to år

kan få dagpenge jeg synes

simpelt hen er helt tåbeligt at det er den måde man gør

er formålet med hensyn til flygtninge er at de skal beskyttes indtil de kan komme hjem til deres eget land

det noget andet for de rejser for arbejdet

blander alting sammen er det fordi man forventer at de her folk

har nævnt nemlig samfundsøkonomien som df åbenbart er ligeglad med

menneskers værdighed som df måske er ligeglad med men også fordi det

større frekvens af dem som faktisk vender tilbage

det er muligt det ved vi fra balkan så selv hvis man som df er ligeglad med integrationen ligeglad med værdigheden men kun har som formål at de skal tilbage til der hvor de kommer fra ville det faktisk

i vil finde pengene til de overførselsindkomster

hvis det er at jeres ønske om at de skal hjem igen er så stort hvordan kan det så være at i ikke støtter det når al erfaring tilsiger at der er flere der tager hjem hvis de er i arbejde

komme tættere på at kunne sende folk hjem

ikke blev integreret og som ikke kom i arbejde

det ændrer ikke ved det grundlæggende nemlig at der set med vores øjne er tale om løndumping

i dag indføres en særskilt bonus til virksomheder der ansætter flygtninge som ikke er en del af igu forløbet

set når man kigger på hele udmøntningen af to og trepartsaftalerne

diskrimination af danskere hvilket vi ikke ønsker at støtte fra dansk folkepartis side

vi er gået væk fra ideen om at det kan lykkes at skabe en stabil og velfungerende overgang til det danske samfund det ville være dejligt hvis det kunne lykkes men al erfaring viser at det desværre ikke kommer til at ske vi er blevet kloge af skade vi vil ikke integrere udlændinge med asylstatus vi vil hjælpe dem der kommer til danmark i en midlertidig periode og så skal de sendes ud igen hele systemet bør bygges op om at flygtningene kun skal være i danmark i en begrænset periode reglerne på området og den information som tilgår flygtningene og deres familier bør indeholde et klart budskab så de allerede ved ankomsten er klar over at de er gæster og at de derfor vil blive sendt ud af landet igen

hjemsendelse af flygtningene det understøtter mere det som vi har prøvet og som vi ved ikke virker der er gennemført over tyve integrationsplaner og ingen af dem har virket vi frygter at det

den ikke kommer til at have den store effekt hverken i forhold til at integrere dem

og jo slet ikke i forhold til at sende dem hjem som vi mener skal sendes hjem dertil kommer at vi synes det er forkert

ønsker at integrere sig vil det lige have den effekt at der når de så har gennemført

incitament for dem til at gå på dagpenge i stedet for at komme ud på arbejdsmarkedet så

man ønsker at de skal ud på arbejdsmarkedet og integreres i større omfang så vil det her jo

der siger man jo at det

det er sikkert rigtigt men det forhindrer jo

den dag der er noget at sende dem hjem til så jeg forstår egentlig ikke den del af argumentationen jeg kunne forstå den hvis det kun handlede om det med løndumping

er dansk folkeparti jo modstander af at integrere flygtninge i danmark det er jo det det sådan set handler om det er den vigtigste argumentation så er det bare at jeg spørger jamen hvad er egentlig problemet hvis vi ser bort fra det her

at flygtninge har mulighed for at arbejde og forsørge sig selv indtil den dag det er muligt at sende dem hjem når der er ro og fred de steder hvor de kommer fra

fungerer lige stik modsat at det blev bygget bygget op på en sådan måde at alle er klar over både herinde og ude i kommunerne og

at det her er en midlertidig foranstaltning at hele systemet

på et tidspunkt forlader os igen og det er jo det modsatte af

i deres land for eksempel i syrien

at de i den mellemliggende periode

på det danske arbejdsmarked og det sætter jeg et stort spørgsmålstegn ved men i det omfang det så kan lade sig gøre forsørger sig selv og bidrager med nogle flere skattekroner end når de får integrationsydelse og samtidig erhverver sig nogle kompetencer som de kan bruge i deres hjemland

det er der mange forskellige forklaringer på

stor integrationsindsats op omkring når de kommer til danmark og derfor trækker det hele i retning af at de skal være her permanent stifte familie

er meget restriktive forstået på den måde at der

ved at sige indført demokrati i et land før man begynder at sende flygtninge tilbage

er mulighed for at sende folk tilbage til en del af landet måske ikke den del af landet som de oprindelig kommer fra

der er fred i en del af landet ja så skal man selvfølgelig

ender jo med at blive permanent i danmark uanset om de så i øvrigt er i beskæftigelse eller ikke er i beskæftigelse det

orienterer om de muligheder der i danmark man kommer ud i kommunerne man bliver boligplaceret der bliver startet store integrationsprogrammer der bliver startet sprogundervisning børnene skal ud i danske skoler og så videre

hele det system er bygget op om at folk er her permanent og

at selv når der er mulighed for at sende folk tilbage til det land de oprindelig kommer

sig en ordning hvor de så kan søge om at komme ud på det danske arbejdsmarked der er også masser af praktiske gøremål på et asylcenter som man skal få til at løbe rundt i dag er det jo sådan at vi betaler dansk røde kors og dansk flygtningehjælp og kommuner for at sørge for at få

hvis man ønsker at lave et system hvor folk er her midlertidigt indtil de kan vende hjem igen så kan man også sagtens finde nogle metoder hvorpå de i

jeg så gerne vil følge op med er at spørge ordføreren om

må man vel sige flygtninge i

inddrage opholdstilladelsen og sende folk tilbage hvis der er et sted i landet hvor de kan være så send dem da tilbage til det sted i landet det kan også godt være de skal rejse til et land i nærområdet til det land som de lige præcis er flygtet fra oprindelig så det kræver jo at flere ting spiller sammen

for at man kan få det til at fungere og vi efterlyser jo sådan set bare at

man havde brugt tiden på at lave en hjemsendelsesstrategi i stedet for at integrere folk

hvor vi ikke ønsker at de skal være langt fra arbejdsmarkedet parkeret på offentlig forsørgelse

at dansk folkeparti siger jamen integrationen

er en umulig opgave det mener jeg så ikke er rigtigt man

bare kigge på et land som usa hvor man ikke parkerer flygtninge på tårnhøje sociale ydelser

rent faktisk bliver integreret de kommer

derfor vi nu har indført den nye lave integrationsydelse

baseret to og trepartsforhandlingerne netop på

er lavere lønninger således satser venstre nu benhårdt på en ny og bedre vej frem mod integration det handler om at få

udlændinge og flygtninge i arbejde man skal ud og møde danskerne der hvor de er i dagligdagen man skal ud og tale det danske sprog opleve den danske kultur den danske væremåde og samtidig

med at vi ønsker at stramme maksimalt op således at

dem der allerede er kommet hertil således opretter vi nu integrationsgrunduddannelsen eller

aftalt i trepartsforhandlingerne med den giver regeringen kommuner

udlændinge en langt mindre snørklet vej

hensigten hensigten er kort fortalt at gøre op med de mellemled og det bureaukrati der i dag bremser processen med at få flygtninge og udlændinge i beskæftigelse det er fornuftigt og prisværdigt at regeringen og arbejdsmarkedets parter præsenterer

det er præcis hvad vi har brug for hvis vi skal have en chance for at løse den kæmpe integrationsudfordring som stat og kommuner står over for

sender vi et signal om at man skal bidrage til det danske samfund hvis man kan vi sender et signal om at regeringen og arbejdsmarkedets parter er villige til at gøre deres del for at gøre reglerne mere fleksible og mindre bureaukratiske sådanne tiltag vil venstre altid bakke op om og derfor støtter venstre også dette

et indvandrerland som usa

at holde lønnen meget langt nede der er simpelt hen bare nogle forudsætninger der ikke passer sammen

fra dag et og hvorfor har venstre ikke nogen hjemsendelsesstrategi med hensyn til at få de her flygtninge tilbage igen når der

velfærdssamfund hvis det er sådan at vi parkerer titusindvis af mennesker på tårnhøje ydelser i forhold til

ikke er et hundrede procent perfekt eksempel men min tanke

modarbejder at få folk ud på arbejdsmarkedet er tårnhøje sociale ydelser det er

ikke er særlig sundt for de mennesker og som

for socialdemokratiet tidligere har påpeget

hjemlandet end af dem der bare sad parkeret på

april april og maj er er

aftalt mellem arbejdsmarkedets parter kommuner regeringen

jeg har svært ved at se hvordan det kan udvikle sig til misbrug medmindre man går ud og

er det en gevinst at komme ud og få et arbejde således at man kan komme ud og gå fra

derfor jeg er stolt over at at regeringen

har optrappet kampen mod islamisk stat således at vi forhåbentlig kan få udraderet dem

se hvordan man kunne blive klogere på hvordan man kunne inddrage flere opholdstilladelser og undersøge hvordan man kunne inddrage flere opholdstilladelser det har man ikke brugt tiden på man har brugt tiden på mere af det som vi ved ikke virker nemlig at forsøge at

at undersøge hvordan vi kan inddrage nogle flere opholdstilladelser fra udlændinge med asylstatus så de kan vende tilbage til deres hjemlande eller til andre lande

man ikke ville opkvalificere dem på samme måde hvis det var sådan man forsøgte at give en syrisk tømrer

en verden hvor der er krig og hvor der er ødelæggelse og hvor det ikke er muligt at sende

alle alle hjem og og derfor kommer nogle til at være her i meget meget lang tid nogle endda

ikke bare kan parkere folk i en lejr på livstid for det første

undergrave det danske velfærdssamfund fordi det vil være ufatteligt dyrt og for det andet vil det heller ikke være menneskeligt over for de mennesker der er tale om men det ændrer jo ikke på

har de været ude at bidrage til det danske samfund de har været en mindre økonomisk byrde og de kommer hjem

så længe man man er her på midlertidig opholdstilladelse

sig selv bidrager med flere skattekroner

er på en offentlig ydelse bidrager til det danske samfund det er alle enige om på nær dansk folkeparti

samtidig også udstyre dem med nogle kvalifikationer sådan at de den dag de har mulighed for at vende hjem og de vender hjem

til at opbygge deres land problemet er at det

garanti for en tryghed for

indtog på det danske arbejdsmarked ikke fører til fortrængning af ordinære job hvis vi ikke får en garanti for at flygtningen ikke bliver

billig arbejdskraft det vil jo tværtimod modvirke integration det vil puste til en splittelse mellem herboende og flygtninge og det vil stille flygtningene rigtig dårlig situation det samme vil jo ske hvis man i sin iver efter at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet ikke bare slækker kravene til løn men også slækker på de tilbud de bør have i forhold til

skal ses i sammenhæng med det vi skal behandle lige om lidt lægger desværre op til den forkerte udvikling særlige elevforløb kan være en god idé for en bestemt gruppe flygtninge der ikke har nogen kompetencer overhovedet og som mangler både sproglige

men her har vi fået det i den værst tænkelige udgave den her lov gør at det bliver

for misbrug og løndumping og der er ikke noget reelt uddannelsesperspektiv i det

lovgivningen overlader fuldstændig magten til arbejdsgiverne de kan lave aftaler direkte med den enkelte flygtning uden om tillidsrepræsentanter uden om lokale fagforeninger uden om faglige udvalg uden om kommunerne folk på den pågældende arbejdsplads er også koblet af ja de skal høres i henhold til lovgivningen om det

aftaler om samarbejdsudvalg men nogen reel indflydelse har de ikke når man ser det i sammenhæng med de lønninger som det er muligt at arbejde for

fortrænger de ordinære job det er også en dårlig aftale for flygtningene der er stort set ikke noget uddannelsesperspektiv i den kun i sølle tyve uger ud af

er der krav om uddannelse der er ikke nogen krav til uddannelsens indhold i lovgivningen eller til praktikforløbet i øvrigt men den enkelte flygtning bliver stavnsbundet til virksomheden i op til to år der er kun en eneste positiv

nægte flygtningene ret til at optjene dagpenge for det vil jo bare medføre at flygtningene er endnu mere ilde stedt end de er i forvejen og at de derfor vil være endnu mere tilbøjelige til at tage et hvilket som helst et job til en hvilken som helst løn

man med til at understøtte en udvikling hvor de bliver misbrugt som billig arbejdskraft så har jeg en lang stribe på ti kritikpunkter af det her lovforslag og endda sorteret nogle fra og jeg når ikke dem alle sammen alligevel men lad mig alligevel prøve

komme ned igennem listen målgruppen den her lov kan bruges over for alle flygtninge og familiesammenførte mellem atten og fyrre år men der er ingen krav til vurdering af deres kompetencer og allerede der er kæden jo hoppet af det her handler ikke om et uddannelsesforløb

arbejdsgiverne kan bruge den her lovgivning til at ansætte flygtninge der har masser af kompetencer

der er heller ikke nogen af de sædvanlige krav der er til ansættelser på særlige vilkår det må man sandelig sige at det her er der er nemlig nogle krav om at der skal være tale om merbeskæftigelse

opfyldes og at parterne på virksomheden skriftligt sammen skal tilkendegive at reglerne er overholdt bare sådan en minimal sikring der findes i forhold

enhedslisten stemmer imod det her

gerne vil have en bedre tilværelse

mulighed for at sende dem hjem men det er jo igen forskellen mellem dansk folkeparti og enhedslisten at dansk folkeparti er parate til at sende flygtninge hjem

noget som liberal alliance er

nytilkomne udlændinge eller

kræver det at man kan få en indgang til arbejdsmarkedet med en lavere

at sælge sin arbejdskraft for

af de største socialpolitiske katastrofer i danmark at vi har oprettet et

samfundssystem hvor så mange mennesker i den arbejdsdygtige alder bliver holdt ude af arbejdsmarkedsfællesskabet de bliver parkeret på passiv forsørgelse og børn vokser op i familier hvor man aldrig nogen sinde får et indblik i hvor pengene egentlig kommer fra det burde vi gøre noget mere ved det burde arbejdsmarkedets parter også tage

men det er selvfølgelig godt

sådan set tage med der er to ting som vi umiddelbart

skeptiske over for i forhold til sådan en integrationsgrunduddannelse

er ikke selve ideen eller

ikke overraskende om ydelser det ene handler om det her med at virksomhederne får en bonus for at ansætte folk det mener vi i sig selv egentlig ikke at der er nogen grund til fordi det jo i

er et tilskud til virksomhederne vi ville hellere have at der var skattelettelser det er en mere rimelig måde at gøre tingene på i stedet for at vi skal sidde og være med til at bestemme den slags den anden ting

handler nemlig om at man kan starte med at være på den her integrationsgrunduddannelse og den ydelse der så hører til

være i noget der minder om en form for beskæftigelse

finansiere sit eget liv så er det meningen at

ydelse der er højere end den man fik da man var i den beskæftigelseslignende situation det er kontraproduktivt for at beholde folk i beskæftigelse derfor håber vi

at se på den del af lovforslaget for den del kan vi ikke

det samfundssystem som vi har indrettet her i landet det må vi jo gøre noget ved

parter burde tage et langt større ansvar for for ligesom at få flere mennesker med ind i arbejdsfællesskabet jeg synes det er så asocialt at man sørger for at holde så mange af de dårligst stillede udenfor

samme lønudgift og oven i købet få den her bonus

tage en ny elev ind i stedet for at

økonomisk støtte til nogle og ikke til andre og i øvrigt sørger for at folk kan komme på en højere ydelse på passiv forsørgelse efter beskæftigelse så tror

en egentlig indslusningsløn som langsomt kunne

netop kunne beholde den medarbejder glad for for den anden del af problemet

den her meget venlige erhvervsdrivende

det er også noget af det vi skal behandle senere i dag og erfaringerne har vist at vi er nødt til at gøre noget mere aktivt

forløb som vi forkorter det virker som udgangspunkt som en god mulighed for at flygtninge kan få en periode hvor de introduceres til det danske arbejdsmarked og hvor de har mulighed for at kombinere erhvervserfaring med kurser der kan styrke kvalificeringen til det danske arbejdsmarked uanset hvor god en uddannelse en flygtning er kommet med er det helt naturligt svært at konkurrere på lige vilkår

og derfor har mange flygtninge måttet bruge mange af deres første år i danmark uden for arbejdsmarkedet mens de lærte dansk og

som er særegne eller kræver tilpasninger

ser alternativet at der er en god mellemvej

der kan være bekymring for om der overhovedet bliver åbnet tilstrækkeligt med igu pladser hos virksomhederne

om det er rimeligt at vi skal finansiere at virksomhederne tager imod

bakke op om at der bliver givet et særligt tilskud til de virksomheder der vil modtage de her igu personer men det er klart at vi skal holde et vågent øje med at den her model ikke

skævvrider forholdene på arbejdsmarkedet

skal følge nøje med i om det fortrænger anden arbejdskraft

fungerer men når det er sagt hæfter vi os meget ved at det netop er en fælles aftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen og at der må være stor opbakning til at gå konstruktivt ind i de udfordringer

måtte være så i vores optik

er ordningen fornuftigt balanceret og vi vil gerne kvittere for parternes arbejde på den baggrund skal jeg sige at vi bakker op om

sårbar position måske oven i købet dårligt udrustet rent sprogligt så det forstår jeg ikke

udtalelse om at man selvfølgelig skal holde øje med at den ikke fører til misbrug jeg har svært ved at se hvordan den kan gøre andet men vil ordføreren fortælle mig hvor i den her lovgivning er sat

finde på så spørger jeg bare hvorfor har vi så så mange eksempler fra byggeri

landbrug skovbrug gartneri hotel og restauration rengøring så uhyggelig mange eksempler på at virksomhederne systematisk importerer billig arbejdskraft fra østeuropa mon ikke de godt kunne føle sig fristet

til at tage en flygtning i stedet som er endnu billigere uden at der er noget perspektiv

lave et igu forløb nemlig foa tager fuldstændig afstand fra det misbrug af deres overenskomst som de oplever at der finder sted

fru josephine fock henviser til arbejdsmarkedets parter men den part som bærer overenskomsten

føler sig misbrugt og misforstået så hvor er det lige at arbejdsmarkedets parter er henne og er det ikke også rigtigt at det sandsynligvis ville blive inden for det her ni og fyrre kronersområde at at de her igu forløb ville

det er bydende nødvendigt at vi får flere flygtninge i gang så hurtigt som overhovedet muligt og med integrationsgrunduddannelsen får flere flygtninge færdigheder og erfaringer både med arbejde og med samarbejde på en dansk arbejdsplads samtidig med en opkvalificering i et uddannelsesforløb

enkelte flygtning samtidig med erhvervserfaringen og praktikken også opnår de sproglige kompetencer og de øvrige kompetencer der skal til

klare sig på arbejdsmarkedet og kan opgradere konkrete kvalifikationer som kan bruges netop der

dag et i radikale venstre

gerne at indsatsen startede endnu tidligere fordi vi ved at jo tidligere mennesker kommer i gang med at bidrage jo hurtigere bliver de en ressource for samfundet men allermest også for dem

muligheden for at kunne tage vare på sine egne og sine børns fremtid er noget af det mest fundamentalt menneskelige der findes det ønske ligger dybt i alle mennesker samtidig

det eneste ansvarlige at gøre når vi skal tage vare på samfundsøkonomien jo hurtigere folk bliver selvforsørgende jo mere

det er til glæde for erhvervslivet uddannelse og arbejde kan

den trædesten ind i samfundet som mange mennesker har brug for derfor støtter sf ideen om at kombinere uddannelse med job i et forløb som kan skabe plads til nye danskere tanken om igu forløb er sådan set godt tænkt men desværre har regeringen i det lovforslag der ligger valgt at ødelægge en stor del af ideen det har man på flere måder men da især ved at benytte et lønniveau fra det offentlige som lægger så langt fra hvad der er rimeligt og i øvrigt er gældende på arbejdsmarkedet det vil jo sandsynligvis især blive det offentlige som skal tage det store træk af igu aftaler

partierne der støtter aftalen henviser blandt andet til at lønnen er aftalt af arbejdsmarkedets parter men foa som jo faktisk er den

der bærer overenskomsten tager stærkt afstand fra aftalen foa mener at det er misbrug af deres overenskomst de føler sig misbrugt og misforstået tilsvarende har fagforbundet prosa en række indvendinger hvis igu forløb skal modtages på en positiv måde

kommer til at sætte lighedstegn mellem

i øvrigt betyder den lave igu løn for det offentlige at en enlig forsørger på integrationsydelse vil tabe cirka to tusind

jeg er også sikker på at det vil være med til at skabe ro om ordningen og forståelse blandt kollegerne på arbejdspladsen hvis tillidsrepræsentanten og den lokale fagforening får det sidste og afgørende ord når der skal ansættes igu elever

sf ser altså positivt på ideen om en slags indslusningsforløb til en slags lærlingeløn men i den udgave som ligger på bordet kan vi ikke støtte lovforslaget da det vil skabe flere problemer

og det er gået videre til næste generation

ikke gentage i dag vi skal lære af tidligere tiders fejl flygtninge der kommer til danmark uanset hvor længe de

skal aktiveres og ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt de skal bidrage til samfundet jo længere tid man er uden for arbejdsmarkedet

derfor er det vigtigt at de bliver aktiveret og bidrager til samfundet så hurtigt som muligt mange af dem der kommer

har desværre ikke de kvalifikationer og kompetencer

at få minimumslønnen men de skal jo i gang derfor hilser vi lovforslaget velkommen

forslaget udmønter den del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter som blev indgået i marts i år med to og tredive gode initiativer heriblandt en ny integrationsuddannelse som et tre årig t forsøg det bakker vi op om fordi det er enormt vigtigt at vi ikke har

må sige nogle kritiske bemærkninger fra andre kanter

for det ansvar og den samarbejdsvilje og evne til nytænkning som både arbejdsgivere

fagbevægelsen har udvist i forbindelse med trepartsforhandlingerne for det er væsentligt at minde om at lovforslaget udmønter et fælles forslag fra da og

lo om en to årig integrationsuddannelse som regeringen og arbejdsmarkedets parter valgte at tiltræde med trepartsaftalen om integration alle parter

at vi har en fælles opgave en fælles interesse og et fælles ansvar hvis vi skal løfte integrationsopgaven og det skal vi vi har fornemmet konsekvenserne hvis vi ikke er i stand til

behovet for en helt ny tilgang til integration med ét klart fokus og det er job for det er kun rimeligt at man så hurtigt som muligt giver et bidrag til det danske samfund når man er kommet hertil samtidig

at man kommer ud på arbejdsmarkedet at man møder danskerne det danske sprog danske normer og værdier at man kort sagt får danmark ind under huden udfordringerne med integrationen eller mangel på samme er jo til at tage at føle på og de bliver bestemt ikke mindre med den store tilstrømning mod europa og dermed også danmark som vi ser i øjeblikket kun hver anden er i job når vi måler på indvandrere og efterkommere med

og for de nyankomne flygtninge

som vi ser nu at tallene endnu mere deprimerende regeringen har netop beregnet at flygtningepresset vil udløse en samlet ekstraregning på seks

fra to tusind og sytten til to tusind og tyve og regningen bliver

rigtig dygtige virksomheder som har skabt velstanden af samme grund

jeg også glad for at denne regering så som sin første opgave

gøre det mindre attraktivt at søge asyl i danmark og at skabe knivskarpe incitamenter

nytilkomne til netop at komme ud på arbejdsmarkedet jeg skal konkret nævne integrationsydelsen som en blandt flere væsentlige stramninger af opholdsvilkårene for nytilkomne

ikke virker men at vi ændrer selve tilgangen til integration

skal der iværksættes mere af det vi ved virker og som er blevet brugt alt for lidt tidligere nemlig at man kommer ud i virksomhederne det betyder at vi skal kræve noget mere af dem der kommer hertil

bidrage også selv om man ikke taler flydende dansk

landets virksomheder de mange nytilkomne skaber behov for større smidighed som sagt

den er som bekendt foreslået af da og

der deler regeringens ambitioner om en ny tilgang

en ny to årig integrationsuddannelse som skal være en ny og ubureaukratisk ubureaukratisk trædesten til arbejdsmarkedet

samtidig det har parterne nemlig lagt meget vægt på værner iguen i øvrigt om den danske arbejdsmarkedsmodel og mod social dumping igu elever er nemlig omfattet af den kollektive overenskomst som gælder for virksomhederne det gælder blandt andet i forhold til arbejdstid

og andet ligesom det er sikret at

der ansætter igu elever skal høre deres medarbejdere efter gældende overenskomst eller lov regeringen og arbejdsmarkedets parter ser ikke udfordringerne på beskæftigelsesområdet som et enten eller men som et spørgsmål om både og mellem flygtninge og andre grupper derfor har vi også aftalt

danske arbejdsmarked via andre målrettede ordninger som for eksempel erhvervsgrunduddannelsen

sikrer lovforslaget også at der indføres

til virksomhederne der har ansat elever efter erhvervsgrunduddannelsen

på lige fod med den bonus der foreslås

har regeringen i de videre trepartsforhandlinger lagt op til at drøfte hvordan vi kan løse udfordringerne med manglende praktikpladser så flere vælger at færdiggøre en erhvervsuddannelse regeringen og arbejdsmarkedets parter er naturligvis også meget optaget af at sikre at ordningen bliver til virkelighed i harmoni med de gode intentioner som der ligger her

at følge ordningen tæt og evaluere den i samarbejde med parterne jeg håber selvfølgelig på en

flere flygtninge kan komme i gang

mener jeg at det er helt rimeligt at når man kommer til danmark

for de lande der skal modtage egne borgere der er lande der

nu ikke vil modtage sine egne borgere men jeg kan sige at vi

og det er jo også et tiltag der gør at det alt andet lige burde være nemmere at få de mennesker sendt hjem som ikke har ret til at

men jeg er helt med på at selve spørgsmålet om

vi normalt taler om når det drejer sig

som jeg slet ikke forstår at

man påtager sig at løse

ikke forstå at man påtager sig

at bare et minimum af de her mange hundrede tusinde

at tale dansk og mange af dem

måske komme på dagpenge og så videre og så videre hvad har man

skal man selvfølgelig bidrage og der mener

godt kan blive en del af det danske samfund mens man skal være her

rejse hjem igen hvis muligheden er der nu nævnte herre dan jørgensen

bosnierne som jo også i et

er rejst tilbage igen for at genopbygge deres land men for mig vil jeg sige at der er noget helt principielt i at så længe man opholder sig i danmark

da også tage del i det danske samfund og deri

man skal bidrage på arbejdsmarkedet mens man er her og herre christian langballe

synes jeg når han siger at et er arbejde noget andet er integration

dansk folkeparti ønsker jo netop ikke at man skal arbejde når man er her som flygtning

den tid man er her der mener dansk folkeparti at

flygtningelandsbyer uden mulighed for at arbejde

herre christian langballe og jeg skal

det netop ikke understøtter den danske arbejdsmarkedsmodel fordi man her fuldstændig misforstår og misbruger en lønsats som foa har indgået med de kommunale arbejdsgivere

bliver brugt til en hel anden gruppe mennesker i en hel anden sammenhæng det er vel ikke at værne om den

til det danske arbejdsmarked så jeg synes faktisk at man skal se det i et større hele end bare lige hvilken lønsats man får i de første år man er på arbejdsmarkedet der er også et uddannelseselement i det her nemlig det at man jo respekterer at de mennesker der kommer hertil

men det får man så mulighed for at lære samtidig med at man arbejder så jeg ser det her som en trædesten en adgangsbillet

de organisationer som har aftalt det man kan kalde mere fair lønninger som mere ligner lærlingelønninger kunne man jo godt se det her i et fornuftigt forløb men så er der en enkelt organisation der fralægger sig ansvaret for at deres lønsats på noget tidspunkt skulle bruges

især fordi det sandsynligvis vil blive det område

ved at bide sig fast men så er det bare jeg bliver nødt til at spørge hvordan ministeren havde tænkt sig at

ligefrem har vist den store velvillighed til

eguer eller eller andre

svært ved det hvordan skal arbejdsmarkedet kunne

får arbejdsgiverne en bonus for at bruge flygtninge som billig arbejdskraft men hvis ministeren kan få øje på de her garantier

sig til et mere principielt spørgsmål vil ministeren gerne bekræfte at her er tale om et klokkeklart indgreb i den danske overenskomstmodel fordi man opfinder noget man kalder en uddannelse en helt ny funktion på arbejdsmarkedet og skal være

samtidig med at man afskærer forbund

foa eller andre fra at forhandle en bedre løn igennem for den nye funktion

ind på arbejdsmarkedet så de kan forsørge sig selv så ville det lidt underligt hvis man fra folketingets side skulle vende ryggen til jeg synes da tværtimod

vi skal være stolte af at vi har en arbejdsmarkedsmodel i danmark der gør at det netop ikke er politikere der sidder og bestemmer alting

til en aftale det har man så gjort her sammen med regeringen netop i en trepartsaftale som jo på

eller anden måde er diamanten

der følger af en kollektiv overenskomst på det pågældende faglige område

fastsat i den relevante kollektive overenskomst som gælder

så står der også er virksomheden ikke dækket af en kollektiv overenskomst på området eller er virksomheden omfattet af en kollektiv overenskomst

lønsatser aflønnes udlændingen med elevsatserne for første og andet år og omfattes af opsigelsesvarsler fra uddannelsesområdets overenskomst så jeg beder ministeren bekræfte at det jo ikke kun er foas overenskomst men at det er den relevante overenskomst på det relevante virksomhedsområde der vil for eksempel sige

så er det bygge og anlægsbranchens

det glædeligt at arbejdsmarkedets parter og kommunerne er gået med i toparts og trepartsaftaler der kan være med til at vise vejen i retning af en bedre og stærkere integration vi socialdemokrater har længe argumenteret for at flygtninge der kommer til danmark bør på arbejdsmarkedet hurtigst muligt og at de som udgangspunkt bør erklæres jobparate fra dag et

hvilke kompetencer den enkelte har og ved at tage hensyn til beskæftigelsesmuligheder når vi taler boligplacering derfor hilser vi det velkommen

og topartsforhandlingerne mundede ud i en række konkrete initiativer som vil imødekomme disse forslag vi støtter også at der gennemføres en regelforenkling en forenkling der kan sikre at integrationsindsatsen kan blive mere fleksibel og mindre bureaukratisk overordnet set er dette et godt lovforslag med mange gode konkrete initiativer

også anmærkninger der giver anledning til bekymringer i de høringssvar der er kommet ind ting jeg forventer vi kommer til at beskæftige os med i udvalgsbehandlingen og som ministeren måske også kan motiveres til at sige et par ord om her i dag en ting vi socialdemokrater er nervøse for er at vi med lovforslaget unødigt skaber barrierer for at højskolerne fortsat kan spille en positiv rolle i integrationen i danmark for uagtet at vi selvsagt mener at det bedste for flygtningene er at komme i arbejde fra

der helt sikkert også tilfælde hvor det ikke vil ske her tror jeg at højskolerne kan være en vigtig partner til at sikre sproglige og kulturelle kompetencer som jo er vigtige i vores samfund jeg håber derfor at ministeren vil sige et par ord om højskolernes rolle ligesom jeg helt sikkert i udvalgsbehandlingen

ønsker at vi adresserer dette spørgsmål et andet spørgsmål vedrører målretningen af den helbredsmæssige vurdering også her er

i høringssvarene blevet rejst en række kritiske punkter som jeg gerne høre ministerens holdning til vi socialdemokrater er også bekymrede for at denne målretning kan få utilsigtede konsekvenser alt i alt er vi dog positive og støtter overordnet set

dansk folkepartis modstand mod det her er en lille smule underlig simpelt hen fordi

jeg er ret sikker på at hvis dansk folkeparti fik magt som de har agt

det tidligere lovforslag er udtryk for den magtesløshed som præger regeringen og andre partiers ageren i migrant og flygtningekrisen når vi om ti år ser tilbage vil vi se tilbage på udmøntningen af tre og topartsaftalerne som ikke bragte noget afgørende nyt med sig men som til gengæld cementerede flere årtiers fejlslagne integrationspolitikker i stedet for at fokusere på hjemsendelse og udsendelse når man ikke er i stand til at forstå hvad der er gået galt og hvilke fejl man har begået i fortiden ja så er man jo dømt til at gentage fortidens fejltagelser

det der sker her alle de gode meninger er samlet i dagens lovforslag men der bliver ikke skabt noget afgørende nyt det er gammel vin på nye flasker der har været jeg tror det er en og tyve integrationsplaner og de har grundlæggende ikke gjort en forskel for vi kan ikke integrere mennesker som ikke vil integreres så enkelt og så besværligt er det denne plan er skønne spildte kræfter og det er en skam

tiden kunne være brugt på at skaffe flertal for en egentlig hjemsendelsesstrategi

så rejser de ikke hjem

vil gerne indgå i kompromiser med andre partier og regeringen men vi skal også kunne se vore medlemmer og vore vælgere og danskerne i øjnene bagefter det kan vi ikke når det udelukkende handler om at integrere uden at der samtidig er fokus på en hjemsendelsesstrategi vi mener at hele systemet lige fra modtagelse hen over indkvartering uddannelse arbejde sprogundervisning og til praktiske gøremål bør bygges op omkring at flygtninge kun skal være i danmark i en begrænset periode al den information som tilgår flygtninge og deres familier bør indeholde et klart budskab om at de allerede ved ankomsten skal være klar over at de er gæster og derfor vil de blive sendt ud af landet igen det er det mål embedsværket skal arbejde hen imod det er det mål vi politikere skal arbejde hen imod det er det hele systemet skal styres efter vi har gennemført mange asylstramninger og det er godt

skal asylpolitikken helt omlægges tre og topartsaftalerne fastholder alt det der ikke virker i forhold til de enkelte elementer i lovforslaget

der er noget som afgørende ændrer ved status quo det er udmærket at man svækker flygtninges krav på en bolig men regeringen fjerner jo ikke retskravet det består sådan set så ikke engang det kan regeringen levere

sagt ok vi integrerer vi beholder flygtningene som vi plejer at gøre men vi fjerner i det mindste flygtningenes særlige adgang til tandbehandling særlige adgang til førtidspension eller deres særlige adgang til familiesammenføring så de ikke på disse områder fortsætter med at være bedre stillede end danskere men ikke engang det kan regeringen levere udmøntningen af tre og topartsaftalerne vil ødelægge gode folkeskoler og gode friskoler til stor skade for danske børn selv om det imod forventning skulle lykkes at få alle disse flygtninge boligplaceret på en fornuftig måde og i jobs ændrer det ikke en tøddel ved at langt størstedelen af disse mennesker

blive integreret de vil fastholde hjemlandets skikke de vil fastholde den sociale kontrol af deres piger og de vil stille krav om at det danske samfund skal rette ind efter deres religiøse og kulturelle spilleregler og der vil blive rettet ind for der findes ikke i dette hus det fornødne mod til at sige fra

derfor vil det gå som det altid går

en opskrift på hvordan regering og folketing kan sætte egne borgere i bageste række og de fremmede i

usmageligt og jeg forstår slet ikke hvordan man kan sidde i et forhandlingsforløb og så få den idé at de borgere som vi repræsenterer nu som en slags andenrangsmennesker skal stilles ringere end de fremmede der ikke har løftet en finger for det her land det er helt uden for vores begrebsverden det jeg taler om er selvfølgelig at nu skal virksomhederne have penge for at ansætte flygtninge hvilket uundgåeligt vil skubbe arbejdsløse danskere endnu længere væk fra arbejdsmarkedet

siger vi til regeringen at så længe der ikke er skyggen af reelle forbedringer med i pakken såsom afvisning af asylansøgere ved grænsen statslige asylcentre hjemsendelsesstrategi eller andre asyl og udlændingestramninger ja så kan vi ikke hjælpe

søge hjælp hos andre partier og se om de vil assistere regeringen i forhold til at sikre bekvemmelighedsflygtninges rettigheder på bekostning af det danske folks rettigheder så på den baggrund skal jeg meddele at dansk folkeparti er skeptiske over

det bare ikke kommer til at være ansvarligt at sende folk tilbage til og derfor kommer en del

til at være her hele livet mener ordføreren at det er ansvarligt for dem der kommer til at være her hele livet som ordføreren talte om før

i en lejr afskærmet fra omverdenen uden at arbejde hele livet i stedet for

som flygtninge får så er det jo et midlertidigt opholdsgrundlag hvor der står at man kan sendes ud igen men pointen er at så længe der ikke er politisk pres på systemet og så længe der ikke er et politisk ønske om at ændre lovgivningen

nemmere at inddrage deres opholdstilladelse og sende dem ud igen så kommer det ikke til at ske

nye integrationsplaner de måneder kunne være brugt på at lave nye planer der sørger for at folk rent faktisk

så ikke er mere arbejdskraft at hente i arbejdskraftreserven så mener vi

lukke op for at hente udenlandsk arbejdskraft til danmark ikke flygtninge og så synes vi i

regler vedrørende tidspunkt for anvisning af permanent bolig til nye flygtninge en lang række forenklinger af regler der er i dag hindrer kommuner og andre i at løse den kæmpemæssige integrationsopgave ganske enkelt en kamp mod bureaukratiet med disse tiltag fortsætter regeringen ud ad den sti som er blevet lagt

at sikre bedre integration gennem en øget tilknytning til arbejdsmarkedet med dem sender regeringen arbejdsmarkedets parter og kommunerne et klokkeklart signal om at de er villige til at samarbejde for løsninger der kan gøre integrationsprocessen

det er modsat hvad dansk folkeparti siger ikke gammel vin på nye flasker som regeringen her præsenterer det er nemlig vaskeægte nytænkning

der har efterladt næsten halvdelen af alle indvandrere og efterkommere på perronen uden for beskæftigelse mens jobtoget er kørt forbi det er det vi skal væk fra men tiltagene i den her lovpakke er ikke kun det det er samtidig et signal om at vi forventer en aktiv deltagelse i samfundet fra de flygtninge der måske skal være her i en længere årrække indtil de kan komme hjem igen de skal ud at arbejde tjene deres egne penge

del af det stærke fællesskab som vi igennem generationer har bygget op her i danmark og forhåbentlig tage de kvalifikationer med sig hjem vi skal naturligvis fra myndighedernes side gøre alt for at vejen ud på arbejdsmarkedet bliver så kort og så ukompliceret som muligt det er vores ansvar men vi skal også have en forventning til at de der kommer hertil

de bliver en brugbar og aktiv del af det danske samfund med den her lovpakke sørger regeringen kommunerne og arbejdsmarkedets parter for at rammerne bliver væsentlig forbedret den udmønter hovedparten af bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og trepartsaftale om

arbejdsmarkedsintegration som regeringen har indgået med kl og arbejdsmarkedets parter

det støtter venstre naturligvis op om og jeg skulle sige fra de konservative

var aldrig nogen sinde og har aldrig nogen sinde været nogen vilje til at sende de her mennesker tilbage det

her store integrationsprogram i gang jeg fatter det simpelt hen ikke

spørgsmål om at de bare skal ind i det danske samfund

giver det jo god mening det er bare ikke vores strategi vores strategi er hjemsendelse

nogen relation til at man ikke godt i mellemtiden kan sige du kan bidrage til

massive besparelser på sigt for den danske regering så det er ganske enkelt et regnestykke

går op og som ikke udhuler det danske velfærdssamfund hvilket ville være tilfældet hvis vi fulgte dansk folkepartis strategi

imod islamisk stat så jeg synes vi gør utrolig meget

hvor en del af flygtningene kommer fra således at de kan blive sendt hjem igen derudover vil jeg da kvittere for ordførerens

særbehandling af flygtninge i forhold til

vi kan desværre også læse i avisen at pensionister der af en eller anden årsag må gå fra hus og hjem

to og firs årig pensionist der har betalt sin skat med glæde hele

vi har det her velfærdssamfund i dag

hjælpe og tage os af nogle flygtninge jeg godt tænke mig at høre

om det er venstres politik at man fremadrettet vil lave positiv særbehandling af

flygtninge og hvordan man vil forklare danskerne de ting de får stillet i udsigt

hjælpe dem med at finde en bolig det synes jeg nu engang kun

vi givet massiv ekstra støtte til kommunerne

kan hjælpe med den opgave således at det ikke bliver et problem for de almindelige danskere

det mønster vi ser er at jo længere tid man bare sidder og stirrer ud i luften og ikke kommer i gang med et arbejde jo større er risikoen for at man kommer til at sidde permanent på på social

jeg mener at der er rigeligt med med muligheder for at kunne uddanne dem som virkelig er egnet til det

en nemmere løsning bare at sende folk på et højskoleophold i stedet for at få dem ud på arbejdsmarkedet

villige til at tage en snak om det men

det tror jeg er bedre gjort i et

arbejdsmarkedet til integration erfaringerne er jo lige præcis at det at sende flygtninge på højskole er med til at styrke integrationsprocessen i forhold til at

for eksempel danskkundskaber fordi de går sammen med folk der taler dansk fire og tyve syv

også der hvor de får kendskabet til dansk kultur

højskoleindsats der skulle være dårlig

der gør at arbejdsmarkedet skulle integrere bedre end højskolerne

kommuner at kunne gøre det på må og få

uddannelsesklare unge på fem og tyve

der er særlige ordninger for dem så vi er selvfølgelig villige til at se på en særlig ordning men jeg mener ikke

er det bedste for alle flygtninge bare at komme på et højskoleophold jeg mener at der er rigtig rigtig mange nok flertallet der vil have langt bedre af at komme

samfund end man gør hvis man er på overførselsindkomst

det her lovforslag vil føre til at ret mange flygtninge får et ordinært job det er sådan set

i høj grad ske på bekostning af nogle af de

og halvfjerdstusind ledige vi har i forvejen for det er jo sådan at det her lovforslag ligner alt mulig anden politik fra regeringens og for den sags skyld også fra den tidligere regerings side

udbuddet af arbejdskraft

skabe nogle flere job hvilket jo ellers ville give plads på arbejdsmarkedet ikke bare til flygtninge men til de mange arbejdsløse vi har i forvejen det fremgår jo klart af hele lovforslaget og for den

skyld også af den trepartsaftale som det bygger på at hensigten er at alle flygtninge langt hurtigere end i dag skal ud i såkaldt virksomhedsrettede tilbud men hvad betyder det det lyder godt men i virkelighedens verden

er det jo virksomhedspraktik nemlig en ordning hvor flygtningene arbejder gratis for virksomheden i op til tre måneder

er der rigtig mange virksomheder der allerede har fundet ud af man vil ovenikøbet stramme op på dette felt sådan at der ikke må gå mere end seks uger imellem hver

står over alt andet og det bygger det her lovforslag på det står højere end ordentlig sprogundervisning det står højere end social og sundhedsmæssige indsatser disse ting må vige så de underordnes det erklærede formål og dermed

led i en massiv plan for at bruge flygtninge som billig eller gratis arbejdskraft

lovforslaget vi lige har behandlet det var det med den billige arbejdskraft

her har vi så den gratis arbejdskraft hvordan er erfaringerne så med det og hvor havner flygtningene henne efter denne her politik erfaringerne er at jobeffekten af virksomhedsrettede tilbud i form af praktik er meget meget lille socialrådgiverne siger at det kun er elleve procent af forløbene der afsluttes med et ordinært job samtidig ligger det jo også i trepartsaftalen at man først og fremmest

have flygtninge hen i de brancher hvor der er jobåbninger men hvor er det der er mange såkaldte jobåbninger det er der hvor der er stort gennemtræk det er i hotel og

i servicebranchen i landbrug i skovbrug i gartneri

flygtningen møder en hel masse udlændinge flertallet inden for hotel og

mennesker af en anden herkomst end dansk der tales ikke dansk på mange af de arbejdspladser der tales engelsk der er ikke meget god integration i det det hertil

en række yderligere klare forringelser af kvaliteten i forhold til integrationsindsatsen over for flygtningene alle flygtninge er per definition jobparate fra dag et det er kun hvis det er åbenlyst at man kan visiteres som aktivitetsparat altså en som ikke umiddelbart er parat til arbejdsmarkedet men også disse mennesker har rådighedsforpligtelse ifølge lovforslaget og det rammer jo de mange flygtninge der har krigstraumer krigstraumer og forskellige sygdomme de kan risikere at blive sanktioneret om end på et lidt lavere

niveau end andre

ingen forpligtelser længere til

at mange fysiske og psykiske lidelser og sygdomme hos flygtningene ikke bliver opdaget

så lemper man kravet til sprogundervisning

hele taget færre får mulighed for transportgodtgørelse det er bare for at nævne nogle af de forringelser der

oven i det indfører man så et fuldstændig tåbeligt bonussystem hvor kommuner og virksomheder der får flygtninge i ordinære job får en bonus tilsvarende har man jo ikke hvis en dansk arbejdsløs kommer i arbejde og det er en usolidarisk ordning alt i alt

gavner lovforslaget ikke integrationen det er ikke godt for integrationen at bruge flygtningene som gratis eller billig arbejdskraft og det er ikke godt for integrationen at slække på kravene til sundhedstjek sprogundervisning almen uddannelse og social og sundhedsmæssige indsatser

både i forhold til virksomheder og i forhold til dagtilbud og skoler og lave en ordentlig fleksibilitet for kommunerne på en lang række af de her områder

skal behandles i morgen på undervisningsministerens område

de frie skoler

er positiv over for det her forslag vi har

set kun en enkelt ting som vi er lidt optaget af og som vi også på forhånd har meddelt ministeren nemlig

det vil vi gerne diskutere i behandlingen af det her lovforslag og

vi kan finde en løsning på det jeg skulle i øvrigt hilse fra min gode ven herre naser

og sige at præcis den indvending også gør sig gældende for det konservative

i langdrag at sikre en god og ordentlig integration af vores nye medborgere er en helt afgørende faktor og det er vigtigt at der på tværs af sektorer og aktører både politiske og på arbejdsmarkedet er bred opbakning og vilje til samarbejde selve lovforslaget her er en større omgang og det er ganske vanskeligt at komme hele vejen rundt på den tid vi har til rådighed her helt generelt synes vi i alternativet at det øgede fokus på at skabe større samspil mellem asyl og

er en vigtig og prisværdig del af dette lovforslag det er vigtigt at der i højere grad fokuseres på integrationspotentialet i forhold til placeringen i kommunerne

mulighederne for at flytte efter jobs forbedres det er vigtigt at unødig ventetid søges elimineret eller i hvert fald minimeret og det er vigtigt at der kommer fokus på en hurtig beskæftigelsesrettet indsats i alternativet har vi tidligere argumenteret for at de klassiske trepartsforhandlinger i det her tilfælde burde være åbnet op og være udvidet til det vi så kunne kalde firepartsforhandlinger vi havde nemlig gerne set at civilsamfundets organisationer var repræsenteret ved forhandlingerne

de repræsenterer en enorm viden om både emnet og målgruppen og de leverer allerede i dag et enormt stykke arbejde for at binde de forskellige systemer sammen og styrke integrationsindsatsen på tværs det her lovforslag

er arbejdsmarkedspolitisk og det er selvfølgelig vigtigt at vurdere det som sådan men det betyder desværre også at der med ret stor tydelighed ikke har været repræsenteret et mere helhedsorienteret syn på integration ved forhandlingerne

på arbejdsmarkedet er en væsentlig del af integrationen men det er kun en del af en vellykket integrationsindsats vi savner et større fokus på det vi så kan kalde hverdagsintegrationen med etablering af meningsfulde og værdifulde fællesskaber nære kontakter og relationer og et liv med generel glæde og tryghed her har frivillige og andre aktører i civilsamfundet spillet en ekstremt vigtig rolle og den generelle trivsel i hverdagen og gode netværk er altså afgørende for integrationen også på arbejdsmarkedet

finder vi det også beklageligt at lovforslaget her ikke bare mangler det helhedsorienterede sigte men i nogle tilfælde rent faktisk modarbejder en integrationsindsats som vi ved virker det gælder for eksempel det som allerede har været nævnt heroppe fra talerstolen nemlig højskoleophold for flygtninge i alternativet er vi ikke i tvivl om at højskolerne har en fuldstændig unik mulighed for at levere en god introduktion

til det danske samfund og dermed kickstarte integrationen på en meget effektiv og unik måde kommunerne har generelt været enormt positive over for højskoleophold i integrationsprocessen og flygtningene er glade for opholdet i alternativet opfordrer vi til og håber på at der kan findes en løsning på den udfordring i udvalgsbehandlingen det vil være en meget meget trist svækkelse af noget af det vi ved fungerer allerbedst i den nuværende integrationsindsats de obligatoriske helbredsmæssige vurderinger ser vi ligeledes meget gerne fastholdt især nu hvor alle borgere som udgangspunkt skal erklæres jobparate er det vigtigt at det sker på et ordentligt grundlag lægetjekket er både nødvendigt af helbredsmæssige årsager det er en god kontakt og

introduktion til det danske velfærdssystem og det lader også til at det er vigtigt for virksomhederne det gør de i hvert fald selv opmærksom på som for eksempel skal oprette det vi lige før har debatteret nemlig de

at have en afklaring på flygtningenes fysiske og psykiske helbredsmæssige tilstand

jeg også gerne udtrykke bekymring for lovændringer om anvisning til permanente boliger flygtningene bor allerede i dag længe i det der kan kaldes midlertidige boliger og ligeledes har nylig lovgivning lempet på kravene for disse midlertidige boliger så det nu er muligt at bo under forhold som vi ellers ikke vil tilbyde ikkeflygtninge at bo under en uvished

er det her et enormt stort lovforslag med en lang række forhold der som sådan ikke nødvendigvis hænger sammen og det er

der er helt klart elementer vi støtter i lovforslaget men som jeg også har været inde på

vil vi rigtig gerne anmode ministeren om at tage de bekymringer med og jeg håber ministeren kan komme med svar på nogle af de omtalte bekymringer her på talerstolen således at vi kan komme i dialog

med til at diskutere så jeg er rigtig glad for at venstre i dag ser anderledes alvorligt på integrationsopgaven bedre sent

der sættes gang i noget aktivering tidligere og i turbodansk i asylfasen integrationsprogrammet skal være langt mere virksomhedsrettet sprogundervisning kan foregå samtidig med virksomhedspraktik og integrationsindsatsen skal foregå langt mere sammenhængende med mindre bureaukrati og mere fleksibilitet til kommunerne og så skal flygtninge i højere grad boplaceres i kommuner hvor der netop behov for dem og deres kompetencer det er alt sammen rigtig fornuftigt

i det her lovforslag det ene handler om at droppe det obligatoriske kommunale sundhedstjek af alle flygtninge

at det er en besparelse som kommer rigtig dårligt igen det håber vi

som andre ordførere tidligere har udtrykt at regeringen vil se på igen den anden tidsel stikker endda meget voldsomt der er heldigvis en række ordførere der har været

højskoleophold ud over seks uger som en del af integrationsprogrammet og højskolerne er nogle af de allerbedste til integration det er faktisk en ren integrationsbooster her taler man

på mange måder en manual til hvad man vel kan kalde den danske indforståethed

dansk kultur danske værdier ligestilling ligeværd lige rettigheder og demokratiforståelse ind i kroppen gennem alle sanser

kigge mig omkring i folketingssalen

de ting gode danske værdier praktiserer i ikke det i prædiker jeg savner højskolevenstre

som en del af integrationsprogrammet og derfor vil vi i lighed med en række andre partier afvente ministerens indstilling til

to vigtige tandhjul i den maskine der skal få nye borgere ind i det daglige liv i danmark

lovforslag er måske ikke lige et der rykker de store hegnspæle

er også mange udfordringer i lovforslaget

indholdet i den virksomhedsrettede indsats

kan et forløb i en virksomhed ende med at blive vejen til job og ikke til at blive udnyttet som billig arbejdskraft men det kræver at der er

det virksomhedsrettede forløb vi ser også at

men det er opkvalificering forstået bredt at hvis det eksempelvis er som herre finn sørensen tidligere har nævnt at det ender i virksomhedspraktik på et eller andet lager et sted hvor der ikke er et øje i nærheden så man ikke

kulturel sproglig eller på anden vis opkvalificering giver det ikke meget mening men grebet rigtigt an i rigtige

kan det faktisk være det der flytter folk

netop slet ikke er danskere eller man kommer til at arbejde alene et sted og så giver det ingen mening overhovedet men forløb kan skrues sammen så de bliver en træningsbane eller et tilløb

at komme ind på arbejdsmarkedet men det kræver rigtigt nok at det er virksomheder der formår at sætte forløbet ind

og der har været mange mislykkede bud på hvordan man får

integrationen i gang der er også nogle der mener at man skal lægge mindre vægt på integration

fald man må sige at når det har fyldt så meget over så mange år som det har

jo fordi vi har en reel udfordring alt for få

tage fat på en af de

vi jo har gjort fra regeringens side helt fra begyndelsen var at indføre

og det sammen med de opstramninger helt generelt så der kommer

efter min mening vi har lige haft

et andet lovforslag til debat her i folketingssalen nemlig spørgsmålet om

er en del af den trepartsaftale som regeringen jo har indgået med arbejdsmarkedets parter og nu

diskuterer vi så det forslag der ligger her om

ser de flygtninge der kommer hertil er er anderledes end den

der bliver stillet flere krav og så bliver der

givet langt mere fleksibilitet i forhold til kommunerne og løsningen af opgaven

der er en ting der har fyldt rigtig meget og det er

dansk folkepartis ordfører nævnte vist ikke højskolerne men ellers tror jeg at alle andre ordførere har nævnt

højskoleophold det er nu ikke helt rigtigt at lovforslaget udelukker

højskoleophold for flygtninge i integrationsprogrammet men det er rigtig nok at

med det her lovforslag ikke vil være muligt i de første tre måneder at

komme på højskole og

når jeg lytter til debatten her

jo høre at der er et udpræget ønske om at

tage fat på det her område og derfor

jeg også indkalde de partier der har stillet sig positive over for lovforslaget

et højskoleophold ikke kommer til

blokere eller forsinke

som vi jo vel alle har nemlig at man skal ud på arbejdsmarkedet men inden for rammerne af det er jeg selvfølgelig villig til at

diskutere det med folketingets partier og jeg kan jo høre at det er noget der har fyldt meget i gruppeværelserne

man kan have traumer med og der kan være være andre ting der gør at det kan være besværligt og så er der jo også det faktum som

at det jo er mennesker der kommer med en helt anden kulturel baggrund derfor

for at opmuntre virksomhederne og for at give virksomhederne en håndsrækning

synes jeg faktisk at det er ganske udmærket at man så

og at man derved kommer til at tjene sin egen løn så det ikke er herre christian langballe

videre ikke er noget at prale af for at sige det mildt så

ikke bare nogle meget meget små sko man går i fordi man ikke lige vil bruge den time

ud og være i en virksomhedspraktik og arbejde for integrationsydelsen er det det

i fængslerne ikke alene er det en hån mod ofrene for de kriminelle handlinger det er også mangel på respekt for vores retssamfund telefonerne kan bruges til at koordinere vidneudsagn og de kan også bruges til at true eller presse vidner eller ofre og derfor er det selvsagt helt urimeligt at de indsmugles der hvor straffen tilsiger at man ikke må have en mobiltelefon med i den seneste aftale om kriminalforsorgen blev der taget en række initiativer der skal forhindre indsmugling af mobiltelefoner blandt andet muligheden for

mobiltelefoner ind over

behov for yderligere initiativer det tror jeg står klart for alle og derfor hilser vi forslaget her velkommen konkret har lovforslaget som vi behandler her til formål at forhindre indsmugling af telefoner gennem muligheden for anvendelse af kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner kropsscannere kender vi allerede fra lufthavnene hvor såvel passagerer som ansatte

derfor er der ikke noget vildt eller revolutionerende eller uretfærdigt i

indføre dem i kriminalforsorgen samtidig skal der indføres obligatoriske disciplinærstraffe og udgangskarantæne til indsatte der ulovligt er i besiddelse af mobiltelefoner ligesom straffen for andres indsmugling af mobiltelefoner til indsatte skærpes den sidste del af forslaget omfatter også et

udvidet strafansvar for uretmæssig medtagelse af mobiltelefon til både at omfatte besøgende

og andre personer som nævnt

støtter vi forslaget det er helt urimeligt at indsatte er i besiddelse af telefoner det er en hån mod retsfølelsen når de netop er idømt en straf der

kommunikere med omverdenen

vi fra socialdemokraternes side også er villige til at se på yderligere tiltag

forhindre indsmugling af telefoner eksempelvis kunne det være jamming

så man helt forhindrer brugen af telefoner i de områder

ikke skal medbringes telefoner det kunne også være anden ny teknologi

kan få fri adgang til at kommunikere med andre det kan for eksempel være om en sag hvor det er afgørende at de ikke får mulighed for at påvirke nogen på den anden side af fængselsmurene det er altså meget alvorligt vi tager derfor vel imod regeringens forslag der søger at begrænse tilgangen af telefoner i fængslerne og som øger sanktionerne imod

der stadig ikke kan finde ud af at holde sig inden for reglerne det vil man gøre ved hjælp af kropsscannere obligatorisk disciplinærstraf udgangskarantæne til indsatte som ikke kan holde sig inden for regelsættet skærpelse af straffen for indsmugling af mobiltelefoner til indsatte og

strafansvaret til folk der uretmæssigt medbringer telefon til andre

synes vi er ganske udmærkede og dem kan vi sagtens støtte op om jeg tror også det er vigtigt at huske på at udviklingen på det her område vil fortsætte der vil også i fremtiden være et stort pres på området her nye teknologier vil betyde flere veje ind og

at der holdes et meget vågent øje med udviklingen lige præcis på det her område jeg gjorde mig ulejligheden for nogle dage siden at

advarede om at der flød mobiltelefoner nærmest frit rundt i fængslerne det er altså over ti år siden at den artikel blev trykt problemet er altså overhovedet ikke nyt

set glimrende i dansk folkeparti er vi helt parate til også i fremtiden at se på at bruge nye metoder til at holde mobiltelefoner og teleudstyr ude af vores fængsler

af vidner trusler mod andre og så videre og

det er derfor en god ting at justitsministeriet har handlet og handler i den her situation

bare de forslag vi taler om i dag det er en og tyve forslag som er fremlagt i marts måned

er så dem der skal udmøntes via egentlig lovgivning det drejer sig om

i nogle fængsler det drejer sig om straf og udgangskarantæne der skal være obligatorisk for overtrædelse af mobiltelefonlovgivningen

det drejer sig om strafskærpelse for andres indsmugling hvor tidligere betinget fængsel nu bliver til ubetinget fængsel og endelig drejer det sig om

udvidelse af straffen for besøgende når man medtager mobiltelefoner til fængslerne det er i sagens natur

forhold der er er behov for om det

men det kan da i hvert fald begrænse

der vil stadig være mulighed for indsmugling på forskellig vis og jeg har også noteret at der er mulighed for egentlig røntgenundersøgelse men det kræver naturligvis at det er i særlige tilfælde vi skal respektere de helbredsmæssige forhold i den forbindelse sidst men ikke mindst er

det overladt til justitsministeren at fastsætte nærmere regler

i den forbindelse må jeg i hvert fald henstille at alle der kommer i fængslet

i hvert fald at der kan opstå huller når jeg siger alle

gælder det både personale og

også forsvarsadvokater jeg kan godt læse af bemærkningerne at det er man ikke vild med fra advokatside men undskyld de fleste går gennem en

i en lufthavn flere gange om måneden

mange der gør det gør ikke ondt kan jeg oplyse og hvis det er det

det må advokaterne også finde sig i det er dog i samfundets interesse til sidst

der bliver spurgt til jamming jeg havde faktisk fornøjelsen af for

vi fik faktisk demonstreret hvordan det det virker og jeg kan oplyse

erhvervsministerens ressortområde skal være med til

er ikke nærmere inde i hvad det er men der er et eller andet lovgivningsmæssigt der er på tværs og det arbejdes der på det ved jeg at der arbejdes på i kriminalforsorgen og justitsministeriet sammen med erhvervsministeriet for at få løsnet op på

noget af det der skal til og så vidt jeg husker var det også

som justitsministeren kom med i marts summa summarum

må have den slags hos sig det er også fuldstændig tåbeligt at varetægtsfængslede selv i isolation

besiddelse af mobiltelefoner så de kan påvirke efterforskningen

det er selvfølgelig fuldstændig uhørt at den slags kan lade sig gøre men derfor burde

se lidt nærmere på den store brug af varetægtsfængslinger og ofte lange varetægtsfængslinger som vi gør brug af i danmark men når vi taler om kriminalpolitik taler vi altid om proportionalitet hvert eneste år undviger der snesevis af indsatte fra åbne fængsler i danmark

man sige er alt for mange for de indsatte må ikke undvige vi kunne gøre noget ved det ved at bygge nogle flere lukkede fængsler og tage alle de indsatte fra de åbne fængsler og sætte dem ind i lukkede fængsler

man kunne bygge fængsler på den grønlandske indlandsis man kunne afskaffe udgang

forbyde besøg bygge højere mure opsætte mere pigtråd og grave dybere voldgrave ja man kunne indføre livstidsstraf for flugtforsøg

det ikke initiativer som enhedslisten støtter men jeg nævner dem for at understrege at der er tale om en afvejning

forholdsmæssighed altså proportionalitet det samme gælder det

savner proportionalitet

på problemets alvor alt efter om vi taler om indsatte strafafsonere

nødt til at blive forhindret i at kunne kommunikere med medskyldige for de isolationsfængslede varetægtsarrestanter er det en helt konkret efterforskningsmæssig grund der er til at de skal

afskæres fra adgang til mobiltelefoner taler vi derimod om andre grupper af beboere i fængsler og arresthuse er der mest tale om et moralsk og et disciplinært hensyn bortset fra visse grupper af strafafsonere som man kan mistænke for at ville bruge mobiltelefoner til for eksempel narkokriminalitet vi er ligesom tænketanken forsete i høringssvaret bekymret over at skærpelsen af de disciplinære indgreb over for de indsatte der afsløres med mobiltelefoner får forringet deres mulighed for at vende tilbage til samfundet efter løsladelsen for eksempel ved indgreb i deres mulighed for udgang langt hen i afsoningsforløbet vores overordnede kritik mod lovforslaget er denne mangel på proportionalitet man stirrer sig blind på problemet mobiltelefoner og skaber en sværere hverdag for både indsatte ansatte og besøgende i fængsler og arresthuse herunder de mange der aldrig kunne drømme om at indsmugle eller bruge en ulovlig mobiltelefon vi har også en lidt mere specifik bekymring som også har været nævnt

andre ordførere forslaget lægger op til en forsøgsordning med kropsscannere men sundhedsstyrelsen er i

høringssvar meget tydelig i forhold til at at kropsscannere anvender røntgenstråler og at de er potentielt kræftfremkaldende og det får altså vores alarmklokke til at ringe

tale om en enkeltstående røntgenundersøgelse hos lægen men om visse grupper af indsatte ansatte og besøgende som regner med gentagne røntgenundersøgelser over længere tid og brugen af potentielt kræftfremkaldende røntgenstråler er efter vores mening fuldstændig ude af proportioner en mulig vej at gå kunne være

i et begrænset område

omhandler principielt mener vi at man forsøger at løse et problem som er alvorligt men som er skabt af få ved at ramme mange derfor kan enhedslisten ikke

derfor bør man sætte målrettet ind i forhold til den gruppe og så sige at den anden gruppe måske

i kriminalforsorgens institutioner den praksis skader ikke bare den almene retsfølelse det kan også lede i retning af ny kriminalitet og farlig radikalisering af de indsatte af samme grund var netop en styrket indsats mod mobiltelefoner i fængslerne

en selvstændig del af liberal alliances antiradikaliseringsudspil fra to tusind og femten kriminelle der er dømt til frihedsberøvelse skal naturligvis overholde betingelserne i deres dom det betyder bla at at de skal respektere begrænsningerne i deres omgang med andre mennesker og derfor er det helt rimeligt at de mærker en konsekvens hvis de bryder de vilkår på samme måde er det selvfølgelig oplagt at dem der hjælper med indsmuglingen af telefonerne stilles til ansvar for deres manglende respekt for vores retssamfund vi ser frem til forslagets endelige

helt enig i regeringens intention om at forsøge at begrænse det her hvordan ønsker regeringen så at begrænse det det gør regeringen ved at styrke indsatsen mod mobiltelefoner i kriminalforsorgens institutioner ved blandt andet at

for anvendelse af kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner indføre obligatorisk disciplinærstraf og udgangskarantæne til indsatte skærpe straffen for andres indsmugling af mobiltelefoner til indsatte og udvide strafansvaret for uretmæssig medtagelse af en mobiltelefon til at omfatte både besøgende og andre personer alternativet er

helt positive over for anvendelsen af kropsscannere i fængslerne det tror vi kan være en rigtig god

der er det så vigtigt lige at tage hensyn til det

man sørger for det der hedder privatlivets fred i forhold til

for eksempel udviskning af billeder og lagring af billeder og at det bliver præciseret præciseret i lovforslaget

til de andre aspekter af lovforslaget og der er vi jo af den grundlæggende opfattelse at vi

jeg synes det er vigtigt at påpege at

blevet kritiseret i danmark

og vi synes at udvidelsen af muligheden for strafcelle

som disciplinærstraf er et stort skridt i

i tilfælde hvor der er sket politianmeldelse og det vil sige

som sagt er vi rigtig positive over for hensigten og intentionen med forslaget

skal have begrænset brugen af de her mobiltelefoner vi tror bare ikke at de der strafskærpende

tiltag har nogen som helst effekt og derfor ville vi rigtig gerne have at

bearbejdet i lovforslaget

om at vi både gør alt hvad vi kan for

med tekniske løsninger at forhindre at telefonerne kommer ind og skulle det så alligevel ske

finder ud af at det her ikke er en acceptabel opførsel eller adfærd man

tror jeg simpelt hen at det er mere effektfuldt at gøre det

indebærer brugen af den scanningsteknologi nogle privatlivsrelaterede og

sundhedspolitiske dilemmaer

startes med forsøg med kropsscanning men

vi behandler nu giver en generel lovhjemmel til at indføre

kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner og derfor mener vi

vi mener at det er uproportionalt at indføre strafansvar for uretmæssig medtagelse af mobiltelefon for besøgende og ansatte

fordi det allerede i dag er ulovligt at hjælpe med at smugle telefoner ind altså hvis en ansat hjælper en indsat med at smugle en telefon

er det jo allerede i dag omfattet af strafansvar

dem man rammer med den her regel vil jo være medarbejdere som ja forsætligt tager en mobiltelefon med men som ikke har i sinde

en med og det skal have en konsekvens men skal de ligefrem have en straf

i vores retssystem for man har jo allerede i dag mulighed for

lave en disciplinærsag og på den måde lade det få en konsekvens

tage lidt for let på reglerne det synes vi er passende det er proportionalt hvorimod vi ikke synes det er proportionalt

strafansvar vi mener også at en generel regel om udgangskarantæne på tre måneder

og forhindre en vigtig resocialisering vi er også imod at udvide muligheden for at anvende strafcelle i

fire uger da vi i forvejen er kritiske over for den udbredte brug af isolationsfængsling i danmark som igen og igen er blevet påtalt af blandt andet fns torturkomité

alle omstændigheder ikke kan støtte herunder altså

udvidet brug af strafcelle og en generel regel om udgangskarantæne på tre måneder og strafansvar for uretmæssig medtagelse af mobiltelefoner

ved en nærmere præcisering godt vil kunne støtte og det handler

det fuldstændig til livs for så skulle vi have et helt andet fængselsvæsen i danmark end vi har i dag men der er helt sikkert noget vi kan gøre og der er dele af forslaget som sf

de sundhedsmæssige indvendinger der har været

brugt andre steder og det ikke kan blive brugt

det giver uforholdsmæssig store gener for

de ansatte eller eller hvad der er problemet i det sf

ikke være med til at indføre mere isolationsfængsling som flere andre har været inde på

får vi igen og igen år efter år kraftig kritik af den massive brug af isolationsfængsling i danske fængsler

hvad man anbefaler internationalt og fra fns side

indsmugling af mobiltelefoner det er allerede ulovligt som som de radikales ordfører

kom ind på men vi vil gerne være

nogle spørgsmål jeg kan også se at

bemærkningerne til lovforslaget

at at i forhold til eu retten er anvendelse af

ioniserende stråling i forbindelse med scanning af mennesker underlagt underlagt omfattende eu

kan bruge jammere så er vi også meget kritiske

har nok at gøre i forvejen

om vi kan finde pengene et andet sted vi synes ikke de skal tages fra

det vigtige arbejde der bliver udført der

med straf alene og som sagt går sf ikke ind for øget isolationsfængsling for vi skal have bragt det ned men vi vil gerne kigge på både tekniske løsninger og også på

til sin rådighed vi synes det er et stort problem at

er så let at smugle ting ind i

også får en diskussion af hvilke vilkår og rettigheder man skal have når man sidder i fængsel jeg er med på at det ikke er i dag vi skal have den diskussion den diskussion kan vi tage når vi skal tale om kriminalforsorgen generelt

flaget for at jeg mener der er basis for en generel diskussion

er en rigtig god lovændring vi tager et ekstra initiativ for at gøre det svært for de kriminelle vi indfører kropsscannere hårdere straffe på flere ledder automatisk disciplinærstraf for besiddelse af telefoner tredobling af disciplinærstraffen udgangskarantæner og skærpelse af straffen

rigtig godt tilfreds med dette lovforslag for det er et skridt

i meget alvorlige sager kan få adgang til mobiltelefoner under et fængselsophold det var også baggrunden for at regeringen i marts måned fremlagde en og tyve initiativer til styrkelse af indsatsen det lovforslag vi i dag behandler udmønter de af initiativerne der kræver lovændring med lovforslaget styrker vi indsatsen på flere måder ved at åbne mulighed for anvendelse af kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner ved at indføre obligatorisk disciplinærstraf og udgangskarantæne til indsatte der overtræder forbuddet mod mobiltelefoner ved at skærpe straffen for andres indsmugling af mobiltelefoner

en mobiltelefon så det omfatter både besøgende og andre personer med de nye tiltag vil vi markant styrke kontrollen i alle lukkede fængsler og arresthuse men i fem udvalgte institutioner vil vi yderligere indføre et forhøjet sikkerhedsniveau her vil blandt andet terrorsigtede og terrordømte blive placeret i de institutioner hvor der er et forhøjet sikkerhedsniveau vil vi blandt andet benytte den hjemmel som vi håber at få med i det fremsatte forslag til at installere kropsscannere

en type svarende til dem man i den senere tid er begyndt at se i mange lufthavne og som vil kunne afsløre for eksempel mobiltelefoner og narkotika skjult under tøjet i de fem institutioner med forhøjet sikkerhedsniveau er det tanken at alle skal igennem scanneren i forbindelse med adgangskontrol for så vidt angår scanninger der kan afsløre effekter skjult i kroppen vil det af sundhedsmæssige grunde ikke være muligt at lade disse være en standardmæssig del af adgangskontrollen da den indebærer røntgenstråling som ved hyppig

eksponering kan være kræftfremkaldende men derudover vil der i de fem institutioner med forhøjet sikkerhedsniveau være kontrol med røntgenscanner dels på stikprøvebasis dels ved konkret mistanke om indsmugling med de bemærkninger vil jeg igen takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser nu frem til den videre behandling her i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte være under

problemstilling vi behandler i folketingssalen i dag formålet med lovforslaget er at styrke det strafferetlige værn mod deltagelse i væbnede konflikter i udlandet for terrorgrupper det sker med en

for deltagelse i terrorrelaterede væbnede konflikter og med indførelsen af muligheden for at forbyde indrejse og ophold i visse konfliktområder uden en forudgående tilladelse desuden

jeg skal starte med at sige at vi socialdemokrater kan støtte forslaget

vi bad selv straffelovrådet om at undersøge de centrale elementer i det forslag som vi behandler i

vi sad i regering og vi mener det det er nødvendigt at skærpe de strafferetlige redskaber i forhold til de unge der tilslutter sig terrororganisationer i udlandet

skal gælde et forbud mod at danske statsborgere og herboende udlændinge indrejser og opholder sig

tilladelse fra de danske myndigheder for os har det været afgørende at der blev fundet en løsning så journalister nødhjælpsarbejdere og andre ikke risikerer at blive strafforfulgt de vil med forslaget her skulle søge om indrejse i de lande hvor indrejseforbuddet gælder og det mener vi er rimeligt forslaget

gøre det lettere at straffe personer der indrejser eller opholder sig i et konfliktområde

det kan jo i dag være svært at løfte bevisbyrden for at man har

det er rent faktisk det problem vores anklagemyndighed ofte står

og opholdsforbuddet vil det fremover kunne straffes med bøde eller fængsel indtil seks år det

stof til overvejelse går retssikkerheden hånd i hånd med sikkerheden vi medgiver til fulde

vi her indfører et vidtgående lovgivningsmæssigt tiltag men vi mener også det er nødvendigt i kampen mod de alt for mange unge der rejser til eksempelvis syrien og træner i terrorens

alt for mange uskyldige liv at ekstreme grupperinger har bekriget vores demokrati her i europa

gøres i socialdemokratiet støtter vi kampen mod terror vi vil gøre livet for ekstreme grupperinger så svært som overhovedet muligt

hvis det her forslag blev fulgt op af at man mistede sin asylberettigelse for

man kan tage derned og kæmpe i hellig krig andre tager jo på ferie dernede har man hørt

noget principielt i det her der vender helt forkert hvordan kan det passe at man først flygter fra syrien for bagefter

folk der enten er statsborgere eller bor fast her i landet har forladt danmark for at deltage i disse konflikter forskellige steder i folkemunde har jeg hørt det omtalt som terrorturisme altså at man fravælger en fredelig dansk hverdag og i stedet drager i

fjerne steder hvor man som dansk statsborger eller bosiddende

absolut intet har at gøre jeg mener ikke at det er en privat opgave at føre krig

ikke et valg man bare skal have at man kan drage i krig alle mulige steder man er muligvis medvirkende til at der begås forfærdelige forbrydelser der kun forværrer en situation der i forvejen er forfærdelig og tragisk derudover er statens mulighed for at holde kontrol med hvilke organisationer man kæmper for stærkt begrænset

altså reelt have mulighed for at drage i krig for terrororganisationer der ønsker død og ødelæggelse over danmark og vesten

bliver det langt sværere

som den her nogle vil selvfølgelig fremhæve historier om folk der drager af sted for at kæmpe for bevægelser der

på overfladen kan virke ganske sympatiske jeg giver nu ikke så meget for det for faktum er at

rundtomkring i verden et hav af militser og lokale grupperinger hvis gerninger og holdninger

særlig når det eksempelvis drejer sig om borgerkrigslignende situationer

en sådan situation synes jeg ikke at danske statsborgere har noget som helst ærinde det ville være tåbeligt hvis døren bare skulle holdes åben

folk kan drage i hellig krig og derved få erfaring med våbenbetjening og terror for efterfølgende at rejse tilbage til trygge danmark og muligvis have lyst til at begå terror disse rejser til krigszoner kan bruges til at oparbejde en erfaring med noget af den terror som vi bekæmper allermest vi kan ikke have nogen som helst interesse i at danske statsborgere eller folk med ophold rejser af sted som privatister til de her områder vi må insistere på

må det være på foranledning af et flertal i folketinget i forslaget er der bygget en ganske glimrende dispensationsmulighed ind der også tager højde for de problemer der kunne være for andre derudover foreslås det at man skærper straffene for at lade sig hverve til terror eller

fremme en terrororganisation det siger sig selv at også det er noget dansk folkeparti bakker helt op om lovforslagets tredje element gående på indførelse af en ny straffebestemmelse for at modtage økonomisk støtte fra en terrororganisation til drift af

eksempelvis en institution kan vi også sagtens støtte for det siger sig selv at man naturligvis bør straffes hårdt hvis man modtager penge fra en terrororganisation som man bruger til at drifte institutioner der kan have den klare dagsorden at undergrave

så kom min gode partifælle herre christian langballe mig

den helt klare forventning vi selvfølgelig har til folk der enten opholder sig her i landet

som statsborgere eller

selvfølgelig er loyale over for danmark og over for de beslutninger som folketinget træffer

ikke holder sig på måtten inden for de regler som folketinget udstikker på det her område så må det selvfølgelig give anledning til at man ændrer

mulighed for at forblive i det her land vi har et klart ønske om at bremse

og med forslaget kommer vi tættere på dette mål jeg kan derfor meddele at vi støtter op om forslaget men også har i sinde at arbejde videre med det

ikke synes ret godt om de kommer tilbage i en forrået tilstand derfor skal vi gøre hvad vi kan for at undgå denne udrejse det er et kolossalt problem det er et kolossalt problem

bevise under den nugældende lovgivning at

har deltaget i krigshandlinger derude ja i realiteten

vidner eller anden form for bevisførelse for at kunne dokumentere

som det vi behandler her i folketinget i dag her kan sædvanlige bevismidler bringes i anvendelse har man været i eller forsøgt at komme til områder som de her ja så kan man i givet fald

jo som jeg sagde er sædvanlig bevisførelse det er vidner

partsforklaringer

øvrigt selvfølgelig rejseruter og hvad deraf følger af beviser

nævne han udtaler til ritzau uden at jeg i øvrigt skal blande mig i en mere principiel diskussion om indrejseforbud i konfliktområder må jeg bare helt nøgternt konstatere at det ikke vil være lige så vanskeligt for anklagemyndigheden alene at skulle bevise at en person har været i en bestemt konfliktzone eller forsøgt at rejse til en konfliktzone end at skulle føre

for at den pågældende eksempelvis har tilsluttet sig bestemte grupper i en konfliktzone altså alt andet lige

er det nemmere at bevise at

disse områder dækker som jeg sagde områder hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt der er fornuftige undtagelser den der rejser i offentlig tjeneste det være sig dansk eller international er ikke omfattet

flere virksomheder og organisationer pressefolk nødhjælpsarbejdere

forslaget indebærer herudover en strafforhøjelse for at hverve og tilslutte sig

forhøjer vi straffen fra seks til ti år

er der nye bestemmelser så støttemodtagelse fra terrororganisationer straffes med

op til seks års fængsel det er i det hele taget en lovgivning som

militærtjeneste i andre landes hære så det kommer lidt an på

kæmpe for der er nogle internationale regler som skal være opfyldt og det er noget vi meget gerne kigger på i

jeg synes

nogle betænkeligheder ved det her lovforslag

for eksempel definitionerne på væbnet styrke eller terroristorganisation der er måske flere lande i verden

mennesker rejser til er ordføreren helt sikker på at det her ikke kunne brede sig ud til et hav af lande som man skulle søge søge tilladelse for

er det ifølge lovforslaget en afgrænsning som regeringen foretager og

er jeg for så vidt helt tryg ved jeg kan også godt følge fru lisbeth bech poulsens

altid på en eller anden måde indskrænker folks rettigheder

er også pkk og tyrkiet der er

organisationer som er på terrorlisten

for den glidebane som det her lovforslag lægger op til jeg synes vi bliver nødt til at diskutere det ved førstebehandlingen af lovforslaget og ikke prøve at trække i land senere det er derfor jeg stiller spørgsmålet

der gør op med den pågældende beslutning så det er dybest set folketinget der i sidste instans

rejses af bestemmelsen om at forbyde mennesker at opholde sig i et bestemt land eller område vi mener ikke at en forhøjelse af strafferammen

vil virke afskrækkende på den gruppe mennesker der føler sig fristet til at rejse

som professor jørn vestergaard påpeger i sit høringssvar viser al tilgængelig viden

sig skræmme af truslen om straf unge menneskers trang til at kæmpe for en grusom islamistisk terrorbevægelse

selvfølgelig skal mennesker der begår terrorhandlinger straffes det bliver de jo også i dag men vi mener ikke at det løser nogen problemer at skærpe strafferammerne der er brug for et langt sejt træk

på kort sigt har vi brug for flere dialogorienterede initiativer som den efterhånden verdensberømte aarhusmodel hvor østjyllands politi og aarhus kommune i tæt dialog med de unge mennesker deres familier og deres netværk

overbevise potentielle fremmedkrigere om at de gør klogest i at blive hjemme i aarhus det andet hovedproblem i lovforslaget er afgrænsningsproblemerne og

til menneskerettighederne høringssvarene indeholder et

at komme på kant med ytringsfriheden eftersom det fortsat er uklart hvornår en journalist vil få lov til at rejse ind i et konfliktområde institut for menneskerettigheder sætter helt grundlæggende spørgsmålstegn ved om danmark rent menneskeretligt kan gøre det strafbart at opholde sig i en anden stat

lovforslaget giver regeringen og justitsministeren det der i bemærkningerne kaldes en bred skønsmæssig beføjelse til at beslutte hvilke områder der skal være omfattet af indrejseforbud hvilke organisationer der skal defineres som terrororganisationer og hvilke personer der skal undtages fra indrejseforbud fordi de

et anerkendelsesværdigt formål vi har ikke gode erfaringer med at overlade den slags brede skønsmæssige beføjelser til regering og myndigheder for eksempel har københavns politi og pet i mindst et tilfælde taget passet fra en dansker der ville slås for de kurdiske styrker imod islamisk stat det skete med hjemmel i den ændring af pasloven der trådte i kraft den første marts to tusind og femten

den nye paslov og myndighederne skøn at islamisk stat fik hjælp til sin terror takket være den nye paslov havde is en modstander mindre på slagmarken så med de generelle betænkeligheder vi har i

er så lang tid siden vi stod her i folketingssalen og havde en debat om hvorvidt danmark skulle øge sit engagement i irak og syrien

set ganske uklart hvilke grupperinger det var

alliere sig med så ordføreren har da fuldstændig ret i at det er en meget kompliceret diskussion at finde ud af hvem der er venner og fjender i forhold til

men det grundlæggende må være at det er handlinger der kriminaliseres

ordføreren

om de værdier som vores nation er bygget på både strafskærpelsen for at lade sig hverve til terrorisme

at fremme virksomheden for en terrororganisation når det sker ved at tilslutte sig en væbnet styrke og den nye

hvorefter den der modtager økonomisk støtte til oprettelse eller drift af en institution eller virksomhed

har vores opbakning i den form som præsenteres i lovforslaget i forhold til muligheden for administrativt at underlægge danske statsborgere og herboende udlændinge indrejseforbud i områder hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt har vi dog et enkelt forbehold

jeg skal derfor meddele at liberal alliance agter at stille et ændringsforslag til denne del

at der lægges op til ministeriel kompetence til udstedelse af indrejseforbud vi mener nemlig at vi i folketinget ved beslutning bør kunne tage landområder

af ministerens liste over stater og områder med indrejseforbud den politiske virkelighed er jo at der kan være en forskel mellem ministeriets vurdering af en konflikt og det politiske flertals konklusion om

jeg håber at den ændring vil blive taget vel imod og jeg vil venligt erindre vores kollegaer i venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti om at lige præcis denne pointe sidste år var en del af vores fælles beslutningsforslag b ni og halvfems hvori det fremgik folketinget skal desuden have mulighed for at fjerne områder eller lande fra listen uanset ministerens beslutning med disse ord ser liberal alliance frem til

lande i verden hvor der både væbnet konflikt

ti tyve tredive eller fyrre lande på en liste som man ikke må rejse til og hvor man kunne blive kriminaliseret

stadig væk ikke fuldstændig enig men skal jeg forstå det sådan at ordføreren og ordførerens parti

stemme for lovforslaget som det foreligger

folketinget så at sige stadig væk har hånd

den kompetence som i bund og grund er vores fordi vi grundlæggende mener at det også er

stiller det som et ændringsforslag og

en lignende pointe et lignende beslutningsforslag og dengang var enige om det så har jeg ikke fantasi til at forestille mig at de tre partier nemlig venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti vil være uenige med liberal alliance

lovforslaget indeholder tre hovedpunkter for det første en forhøjelse af strafferammen for at lade sig hverve til terrorisme eller i øvrigt at fremme virksomhed for terrororganisationer

når det sker ved at tilslutte sig en væbnet styrke for det andet indførelse af mulighed for administrativt at forbyde indrejse og ophold i visse konfliktområder uden foregående tilladelse fra de danske myndigheder og for det tredje indførelse af en ny straffebestemmelse om modtagelse af økonomisk støtte fra en terrororganisation

jeg synes det er vigtigt at se på

den lovgivning der i øvrigt er på området når vi diskuterer det her

kan man inddrage pas og pålægge udrejseforbud for danske statsborgere som deltager i aktiviteter der kan indebære en fare for statens sikkerhed andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden så er der lov om forsvarets efterretningstjeneste hvor man kan gøre indgreb i meddelelseshemmeligheden

den som deltager i aktiviteter som kan indebære en terrortrussel mod danmark og danske interesser så er der straffeloven hvor man kan idømme op til ti års fængsel til den som under en væbnet konflikt som danmark er part i tilslutter sig en væbnet styrke som kæmper mod den danske stat

hvor vi vil forbyde indrejse i et land eller

en række spørgsmål som jeg rigtig gerne

tror jeg ikke der er nogen herinde der er uenige

et ganske stort antal lande og områder som justitsministeren kan forbyde indrejse og ophold i det antages at der i to tusind og tretten eksisterede ni og tredive væbnede konflikter i fire og tyve forskellige stater og hvad er det så

områder man kan meddele indrejse og opholdsforbud

det er ikke særlig præcist formuleret og

afklaret hvad det er for nogle betingelser der for at vi kan meddele indrejse og opholdsforbud i

eller andet givent område

så er der en statsborgers ret til at indrejse i sit eget hjemland som vi også vil

det kan både være en del af en stat og

hele staten og

synes jeg vi har et problem hvis vi

rejse til deres eget hjemland er det virkelig det der er intentionen med det her

i virkeligheden kan begrænse bevægelsesfriheden i andre lande det

ret til at færdes frit og til at vælge sit eget opholdssted

er vi helt sikre på at det er i overensstemmelse med menneskeretlige forpligtelser hvis vi begrænser bevægelsesfriheden for individer som opholder sig i

udøvelse af dansk udenlandsk eller international offentlig

så kan man få lov til at rejse ind men men hvad er det egentlig helt konkret der ligger også nogle forskellige høringssvar

det forhold om danske domstole har straffemyndighed i andre lande det er i hvert fald noget nyt

at få økonomisk støtte fra en terrororganisation i

modtagelse af penge og ydelser fra en gruppe eller sammenslutning som begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger hvad ligger der præcis i det at være en gruppe eller en sammenslutning

udvalgsbehandlingen og vil egentlig frygtelig gerne have svar på en del af

før alternativet tager stilling til

der drager ned for blandt andet at kæmpe for islamisk stat nogle der gør helt forfærdelige ting det vi så prøver

den her terrorturisme vil ordføreren ikke

det her med at synke lige så dybt som dem

en terrororganisation og tilslutte sig en væbnet styrke

en af de mest alvorlige forbrydelser man kan begå her til lands og det synes vi selvfølgelig også at strafferammen skal afspejle vi er også positive over for at indføre en ny straffebestemmelse om modtagelse af økonomisk støtte fra en terrororganisation men vi mener at det bør præciseres hvad der menes med en gruppe eller en sammenslutning der begår eller har til hensigt at begå terrorisme vi synes ikke at det svar som justitsministeriet giver i forlængelse af høringssvaret fra institut for

for det svar indebærer jo at der vil være tilfælde hvor man kun kan få en afklaring gennem en retssag

så kommer det måske mest vidtgående forslag nemlig at indføre et indrejseforbud til visse konfliktområder uden forudgående tilladelse et sådant forbud vil gøre det muligt at komme efter de hellige krigere som vi indtil videre har haft svært ved at retsforfølge fordi det ikke har været muligt at løfte bevisbyrden i forhold til straffelovens terrorbestemmelse eller

bestemmelsen om landsforræderi og det er godt

været frustrerede over at vide at mennesker er rejst til syrien og med meget meget stor sandsynlighed har deltaget i hellig krig

vi ikke haft mulighed for at retsforfølge

bestemmelse jo men vi skal bare ikke bilde os ind at et indrejseforbud vil afskrække

hellige krigere fra at rejse til konfliktområder

også når vi kan bevise at de

bare retsforfølge dem for at være taget til et konfliktområde men det vil næppe afholde dem fra at tage af sted

hvor vi måske kan imødekommes gennem enkelte præciseringer

humanitære medarbejderes adgang til at udføre deres arbejde i konfliktområder forslaget indeholder mulighed for at give tilladelse endda kollektiv og forudgående tilladelse til store medier

og vi mener derfor at det bør overvejes om man kan

en generel dispensationsregel for for eksempel medlemmer af dansk journalistforbund vi anser risikoen for misbrug af en sådan regel

i reglen kun skal udløse et par måneders

seks år i grove tilfælde spørgsmålet er så om de her grove tilfælde hvor man altså også kan løfte bevisbyrden egentlig ikke vil være dækket af straffelovens regler om terrorbekæmpelse og landsforræderi

hvert fald godt tænke os at det blev præciseret

er for nogle skærpende omstændigheder der gør at straffen ikke bare skal udmåles i måneder men i år endelig er der et spørgsmål der er blevet nævnt af flere heroppe nemlig hvordan beslutningen

sagt at der er ni og tredive væbnede konflikter i fire og tyve lande lige nu så indrejseforbuddet kan jo potentielt anvendes

meget stort antal områder og lande vi mener at det derfor bør præciseres

hvad der ellers kan gøre at man ønsker at

beslutning af ministeren kan omgøres

jeg ved at liberal alliance vil foreslå det

positive over for så

forhøjelse af strafferammen for at tilslutte sig

og en væbnet styrke vi er

men vi ønsker en præcisering af hvad en sådan organisation egentlig

også godt støtte et indrejseforbud

der bliver nem adgang for journalister ikke mindst freelancere

beslutning truffet af justitsministeren om at meddele indrejseforbud i et land

kriterierne herfor i det hele taget præciseres

er en trussel mod det danske samfund men

angreb i københavn eller i paris eller andre steder har skåltalerne bagefter drejet sig om at vi vil passe på det danske samfund at vi vil passe på vores værdier vores demokrati

med udformningen eller den manglende udformning af det her lovforslag

den meget udvidede beføjelse som vi giver en

folketinget giver en regering

at vurdere hvilke lande og hvilke organisationer

at folketinget skal afgive så meget beslutningsmagt det

har indført noget lignende det her er australien og de har indført en meget mere restriktiv model der er så vidt jeg ved

det er raqqa i syrien og mosul

man ikke må tage til og det er parlamentet der har styringen hvis det skulle ændres

det er ikke for at undervurdere den opgave vi har som folketingspolitikere for også at levere tryghed til borgerne spørgsmålet er bare om det her

der skal til og hvad prisen er for at gøre det

siger jo at indgreb i bevægelsesfriheden som er en grundlæggende rettighed kan være ok hvis den er baseret i lovgivningen og hvis den har et anerkendelsesværdigt formål

rigets sikkerhed eller borgernes sikkerhed men det kræver og det er

menneskerettighedsdomstolens praksis at loven skal være klar forudsigelig og uvilkårlig for borgerne man skal vide hvad man har

sig efter og der mangler jeg i det her lovforslag nogle klare definitioner og en større grad

en blankocheck i hænderne på regeringen der selv bestemmer hvor loven skal gælde det virker helt vilkårligt om det handler om syrien nigeria israel tyrkiet indien eller et af de mange andre steder hvor man vil kunne sige at der er en væbnet konflikt og

har mest talt om forslaget

indførelse af en ny straffebestemmelse om modtagelse af økonomisk støtte fra en terrororganisation

for at lave symbolpolitik vi er her for at lave politik som afhjælper det problem vi står over for og de her mennesker der rejser ud for at kæmpe

jeg vil opfordre til at vi virkelig ser på de ting der virker til dels i hvert fald som i aarhus og at vi lytter til dem der

hvis det var selve indrejseforbuddet man havde forbrudt sig imod

kan være svært at bevise om man har gjort noget ulovligt i

jeg ikke heroppe og negligerer jeg spørger bare hvad prisen

i hvert fald det eneste demokratiske land som indfører så vidtgående beføjelser så

nogle grundlæggende ændringer til lovforslaget

der har problemer med folk der drager ned i krig i syrien

fra europa er det et problem at at blandt andet danske

statsborgere eller danskere eller hvad man nu kalder dem

befinder sig dernede ja det er det da

det er da dybt forbandet

kan forestille sig at der er nogen der har noget at gøre nede

hjerteland der skal vi ikke ned og derfor er

lave lovgivning

sige at de

grundlæggende syn på det her område derfor mener

straffrit men jeg tror ikke afholder nogen fra

eller alle mulige andre ting jeg tror virkelig ikke at de går ret meget op i om de får det ene år fra eller til men som sagt

ikke afgørende for mig det afgørende er at jeg synes

den pakke der blev indført i januar måned sidste år var det også bare skåltaler eller

ikke forstå at man ikke som folketingsmedlem vil have mere styr på det altså ingen over og ingen ved siden af folketinget

en speciel mistillid rettet mod den nuværende regering det er bare ikke en måde at lovgive

vi langt hen ad vejen gør med det forslag vi har i dag vi indfører skærpede strafferammer for at lade sig hverve til terrorisme

indfører et indrejseforbud til områder hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt men med en mulighed for at

ved at modtage økonomisk støtte til brug for opretholdelse og drift af en institution eller lignende som for eksempel penge fra en

til at drive en skole eller en moske også kan straffes alt det synes vi er et skridt i den rigtige retning hvor vi gør hvad vi kan for at komme efter dem der truer vores nations sikkerhed og tryghed det er vi nødt til at slå hårdt ned på det kan ikke løses ved dialog eller nogen som helst andre former

set mener at det er et politisk flertal i folketinget der skal have mulighed for at fjerne lande fra den her liste

danmarks sikkerhed skal tages alvorligt og vi skal ikke se

for at lade sig hverve til terrorisme eller i øvrigt fremme terrorisme når det sker i forbindelse med tilslutning til en væbnet styrke helt konkret betyder det at en person der kæmper for terrororganisationen is fremover kan straffes med op til seksten års fængsel selv om det ikke kan bevises at han for eksempel har slået nogen ihjel eller i øvrigt har medvirket til is terrorhandlinger i dag er strafmaksimum seks års fængsel

skal også tage højde for at det kan være svært at bevise at en person for eksempel i syrien har kæmpet for eller i øvrigt støttet en terrororganisation som is is derfor foreslår jeg

et indrejse og opholdsforbud så den blotte indrejse eller ophold i et bestemt område kan straffes med op til seks års fængsel

et nødvendigt skridt for at dæmme op for de trusler vi som samfund står over for det skal samtidig understreges at der jo ikke er tale om et absolut forbud folk med legitime anerkendelsesværdige grunde til indrejse eller ophold i et bestemt område skal stadig have mulighed for det de vil dog skulle have en forudgående tilladelse til indrejse og ophold med de bemærkninger skal jeg endnu en gang takke ordførerne for de

indlæg jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget

at det at folketinget kan tage ting af og fra kan man sagtens argumentere for

jeg bruger ikke som vi hørte enhedslisten forleden dag udtrykket et lemfældigt sammensat folketing det strider imod min opfattelse af hvad parlamentarisme er

er det ikke nødvendigvis betryggende men vi er i en situation hvor regeringen stadig

så vil jeg mene at det var rimeligt at man sagde at

er fuldstændig absurd hvis folk der egentlig har

søgt asyl i danmark efterfølgende tager tager i hellig krig så kan man sige at begrundelsen for overhovedet

udlændingelovens bestemmelser for det er jo herunder det hører men der har været en parallelforskydning af de her regler langt ind i udlændingelovens bestemmelser så det også får betydning for for opholdsgrundlaget

helt naturligt at man kan rejse under udvalgsbehandlingen det henhører ganske vist under et andet ministerium men mon ikke man kan få opklarende svar og så kan man se om man ønsker yderligere jeg vil tro at man

dækket ind af gældende lovgivning ikke mindst på baggrund af den fantastiske lovændring som dansk folkeparti gennemførte sammen med den daværende regering i to tusind og elleve og

et konfliktområde omfatte af det her indrejseforbud

ministeren kunne tænke sig at ville anvende den mulighed

til freelancejournalister om ministeren gør sig nogle overvejelser

hvordan man kan sørge for at de ikke får en

alt for besværlig adgang til de her konfliktområder for det er jo ikke nogen hemmelighed at de spiller en rigtig vigtig rolle i forhold til at få viden om hvad der foregår i de her konfliktområder ikke mindst bag linjerne

man ser terrororganisationen husere

en krig som flytter sig altså en væbnet konflikt som flytter sig og det tager det her lovforslag så også højde for i forhold til freelancejournalister

når man har en en legitim interesse i det og det vil freelancejournalister som har til hensigt at dække en bestemt konflikt

ophobning og den miljørisiko som vurderes og forudses i forbindelse med undersøgelser gennemført af

i forhold til ønsket om grænseværdier på husdyrgødning som foreslået er jeg helt enig i det der blev oplyst ved det seneste samråd om samme sag her sagde den tidligere minister følgende og jeg citerer indholdet af kobber og zink i husdyrgødningen afhænger af indholdet af kobber og zink i foderet fødevarestyrelsen har et forholdsvis godt kendskab til koncentrationen af kobber og zink i foderet herunder også den zink der tildeles smågrise

for eksempel produktion af smågrise eller slagtesvin indholdet af kobber og zink i spildevandsslam kan ikke på samme måde forudsiges og vil i højere grad variere på en uforudsigelig måde derfor stilles der også krav om at affald skal undersøges for tungmetaller og miljøfremmede stoffer miljøfremmede stoffer inden det tilføres et gyllebaseret biogasanlæg eller udspredes direkte på landbrugsjord det er derfor ikke i samme omfang nødvendigt med et særskilt krav om analyser for husdyrgødning

jeg kan supplere i forhold til dette og oplyse at grænseværdier for tungmetaller i husdyrgødning vil medføre et tungt bureaukrati af målinger og kontrol af målinger regeringen kan på den baggrund ikke tilslutte sig beslutningsforslaget

den forkerte løsning europa kommissionen har for nylig fremsat forslag om justeringer i maksimalgrænseværdierne for zink i foderet til forskellige typer af dyr for slagtesvin er foreslået en

for øvrige eksisterende husdyrbrug med smågrise hvor der anvendes zinkholdige lægemidler er både fødevarestyrelsen og miljøstyrelsen i gang med at finde løsninger for så vidt angår både anvendelsen af zinkholdige lægemidler og håndteringen af gylle fra medicinerede smågrise i forhold til påvirkning af vandmiljøet indgår målinger af zink og kobber i det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen novana der måles altså allerede for zink og kobber i vandløb

jeg har derfor forventning om at problemerne med zink og kobber både på kort og lang sigt kan håndteres på en hensigtsmæssig måde

at vi sådan set godt ved at det høje niveau af zink og kobber

tarmsystem simpelt hen ikke er indrettet til fast føde på det tidspunkt

en slags kompensation for den situation og er det

mindre kobber og zink i foderet og

grænseværdier

zink og kobber giver muligheder men også udfordringer i

er jo at håndtere problemstillingen det rette sted

der at problemer som de her skal håndteres

væsentligt hele tiden at have en stærk forskningsposition omkring de her udfordringer for det ved vi også

ikke bare lige noget man gør derfor håndteres det jo også i regi af nogle af de forskellige forlig der er indgået hvor man har rettet

det her lige som regeringen kører et eu spor hvilket

er for en kattepine ministeren er i

en landbrugsproduktion hvor staldsystemer og alt muligt andet er indrettet til at grisene skal tages fra så tidligt men det er altså en sundhedsrisiko for alle os andre at der bliver

for spildevandsslam og der er meget alvorlige advarsler fra alle mulige der har forstand på det her om at det er helt uholdbart at der sker de her ophobninger med

i vores landbrugsjord

bare spørge ministeren mener ministeren at det som eu er på vej med nu som er en reduktion af tilsat zink

tilstrækkeligt til at nedbringe

det her problem ikke øges men derimod

påvirke jordmiljøet og potentielt skade jordens funktionalitet og biodiversitet zink og kobber er akkumuleret i jorden kan ikke fjernes igen

at ministeren slet ikke kom ind på jordens frugtbarhed vi fik at vide at der kunne komme et zinkproblem med tiden og at man

i ministerens tale var der intet om at man også holder øje med hvad der kunne ske i jorden og med jordens frugtbarhed og hvordan det kunne reducere

godt høre om det er rigtigt at der slet ikke

om grænseværdier for tungmetaller i alle former for gødning herunder også afgasset gødning fra biogasanlæg som der i dag stilles til industri og renseanlægsslam dertil kommer at forslagsstillerne ønsker at der tilrettelægges et måleprogram for indholdet af zink og kobber i fødevarer på udbringningsarealer i dyreliv samt i vandmiljøet på baggrund af de målinger skal der fastsættes generelle regler for hvor store mængder af tungmetaller der må tilføres jorden og endelig skal der indføres en overgangsordning for begrænsning af tungmetaller i landbruget som tilsikrer at landmænd ikke kommer i klemme mellem de to regelsæt i socialdemokraterne tager vi brugen af tungmetaller i landbruget meget alvorligt og der er ingen tvivl om at vi skal være yderst opmærksomme på udviklingen det var også derfor at

en bred skare af partier vedtog en handlingsplan for husdyr

vi satte blandt andet fokus på forskning og på korrekt brug af zink og helt konkret igangsatte fødevarestyrelsen informations og kontrolkampagner i samarbejde med erhvervet

vi har fokus på de problematikker der knytter sig til brugen af tungmetaller i husdyrbrug derfor skal partierne bag

derudover mener vi også at vi bør afvente de forhandlinger som pågår i eu om maksimalgrænseværdier for zink i foder da det har stor betydning for den zink som udledes samtidig vil en ambitiøs europæisk løsning være at foretrække vi vil i socialdemokraterne gerne opfordre til at de relevante

eksempelvis den danske dyrlægeforening involveres i processen og bliver hørt da de kan bidrage til at der tages hensyn til både de sundhedsmæssige og

endelig vil vi gerne påpege at der i forslaget

ikke ser ud til at være fundet finansiering til det måleprogram som partierne bag forslaget ønsker at udrulle

med ovenstående begrundelse kan socialdemokraterne ikke lægge sig fast på den model som forslagsstillerne har fremlagt

bruges som medicin til smågrise og svin i det hele taget vi ved også at de koncentrationer der er i jorden på nuværende tidspunkt er alt for høje i fem og fyrre procent overskrider de de såkaldte nuleffektniveauer hvad er det socialdemokraterne fortsat ikke mener vi ved for at vi kan gå i gang med at løse det her problem der jo bare vokser også med den landbrugspakke som vi jo heldigvis

brugbare resultater til udvalgsarbejdet så vi får

hvor mange steder man overskrider grænseværdierne

men den anden side af undersøgelser er jo også at få undersøgt hvordan man omkostningseffektivt kan gøre noget ved problemet det handler for mig om og der er vi

en lille smule uenige i nuancerne omkring det her

gør det på en måde som også er under hensyntagen til erhvervet sammen med de hensyn vi gerne vil tage til vores sundhed dyrevelfærd og så videre så

her var jo netop en rapport hvor man i detaljer havde undersøgt den danske landbrugsjord der blev slået alarm en række forskere kom på banen og sagde

er et meget stort problem som vi bliver nødt til at gøre noget ved så vi ved jo godt

hvor mange overskridelser der er vi ved godt hvor grænseværdierne er overskredet og vi ved også hvor der er overskredet i

er det udelukkende de omkostningsmæssige virkemidler

det er jo fordi smågrisene fravænnes for tidligt de

hen taget for tidligt fra deres mor så de udvikler diarré og så anvender man zink i stedet for antibiotika for det har vi en omfattende handlingsplan for er

er det jo stoffer der bliver der altid når man har placeret dem i miljøet de bygges op og lægges til over tid og det vil sige

taler om her altså er at vi ødelægger landbrugsarealer i danmark så man ikke på sigt vil kunne bruge dem til at producere fødevarer eller foder fordi de simpelt hen bliver giftige arealer

ikke give mig ret i at så er en mindre finansiering nu og her

den anden aften brugte elleve milliard kroner på på solcelleenergi

prøver at belægge mine ord

og række hånden frem til

rent faktisk ser udfordringen

her og nu derfor tillader vi os

have grundige undersøgelser af

effektive redskaber at arbejde med

som herre søren egge rasmussen kom ind på er det også men erhvervslivet er også et aspekt der skal balanceres i det her

samarbejde med på det her felt at vi ser udfordringen vi ser den

ikke enige i hvor akut

at der skal grundigere undersøgelser til af det det er jo også det

det generelle niveau for for den gylle der bliver kørt ud hvor ligger det henne når man sammenligner med med grænseværdierne for slam det overblik

en øjenåbner jeg synes det er rigtig godt vi får diskuteret det

at tilslutte sig beslutningsforslaget jeg vil godt sige at jeg

at det er noget vi skal tage rigtig alvorligt og måske ikke kun

så har jeg måske personligt lidt svært ved at forstå hvorfor vi

tillader en eller anden mængde overhovedet hvis man virkelig synes det her er et problem så lad os gøre noget

fire måneder siden en lille virksomhed i nordjylland

kan betale og hvordan vi får løst det her når der er de her problemer

i mange af de beslutningsforslag vi ser

afsindig mange ting vi skal

synes egentlig at den socialdemokratiske ordfører indrammede

at der kommer tungmetaller ud i jorden det synes jeg ikke er særlig rart jeg synes også vi skal gøre noget så er det et spørgsmål om

vi skal gøre noget i morgen eller har lidt tid at løbe på sådan som jeg hører de vurderinger der er

har vi lidt tid at løbe på og vi skal gøre det rigtige jeg vil klart anbefale at man måske besøger den lille virksomhed

og prøver på at finde ud af om det her rent faktisk

teknologisk er noget vi kan gøre noget ved

hvorfor tillader vi det så overhovedet så jeg

beslutningsforslaget er godt men med

i dansk folkeparti ikke støtte forslaget og det har også noget med finansieringen

i forhold til landbrugspakken og der sagde

ekspert i antibiotikaresistens professor hans jørn

et krav fra samfundets side at gyllen indeholder væsentlig mindre zink og kobber

regeringens plan om at tillade mere gylle på den danske agerjord det vil øge miljøbelastningen af jorden da svinegyllen er fyldt

et problem hvis man ved at zink og kobber ophober sig i jorden

det vel et lige så stort problem fra spildevandsslam og så bør vi da gøre noget i forhold til overhovedet at smide det ud meget af det spildevandsslam der er bliver faktisk eksporteret til norge og så putter vi det ned i et eller andet fjeld deroppe det er da rigtig godt med tungmetaller og det hele det giver ikke nogen mening

i min optik hvis man gerne vil gøre noget for miljøet så jeg forstår godt hvad det er

og jeg forstår godt at når man putter mere gylle ud

en risiko for mere zink og kobber i jorden men

man skal se på problemet som helhed zink og kobber i jorden tungmetaller i jorden er jo ikke i orden og så

egentlig vil sige med det er at

problematikken og jeg synes også vi skal se om vi kan gøre noget for jeg mener ikke at man bare skal tilføre noget men man skal også bare sætte det ind i nogle proportioner

det kan jo være grunden til at man har lagt et niveau som man synes har været passende så man kan udnytte slammet men samtidig ikke får for meget kobber og zink i det her tilfælde med gylle fra landbruget er sagen jo en

man ved faktisk godt at det

ordføreren fremhæver grænseløsninger for det er jo i mine øjne lidt at gå over åen efter vand når vi ved at

fordi vi tilsætter det til foderet og

vi kunne vælge en løsning så det ikke er nødvendigt at tilsætte

i særlig høje mængder

det er selvfølgelig en kompleks problemstilling på mange måder fordi det er et problem og fordi vi bliver advaret om at det er et problem for jordsundheden det er et problem for miljøet og for de vilde dyr der lever derude og det kan være et problem for mennesker og menneskers sundhed

bliver nødt til at gøre noget vi har så forsøgt at formulere hvad vi tre partier kunne se af løsning kunne dansk folkeparti også indkredse hvor dansk ser

godt komme med det løsningsforslag men hvor jeg mener at vi som politikere

at vi så løser det problem men så kan der være nogle andre udfordringer eller det giver måske nogle andre problemer

det er egentlig det jeg mener nemlig at vi som politikere så er forpligtet til ligesom at se på viften

for at løse nogle af de her problemstillinger

ikke nogen svineproducenter vi har ikke en eksport til mange penge og så videre

så det er derfor at jeg ikke bare siger

man er nødt til at se det i et bredere perspektiv det samme ville være hvis jeg sagde at spildevandsslam

tager meget alvorligt vi anerkender at der også er en udfordring vi er bare ikke enige i at det skal løses på den måde som

vi kan så også allerede konstatere

her løst på undersøgelser fra sidste år har også vist at

skal vi sige akut miljømæssigt problem i forhold til spredningen af zink og kobber men på længere sigt er der brug for at vi får vendt udviklingen derfor

det selvfølgelig også seriøst

de rigtige løsninger derfor har regeringen i samarbejde med erhvervet iværksat en række undersøgelser og vi følger udviklingen tæt vi mener ikke at løsningen er dyre kontrolmålinger og øget bureaukrati der vil få store negative konsekvenser for et erhverv der allerede er hårdt presset det vil i givet fald koste vækst og danske arbejdspladser og det synes vi ikke er acceptabelt vi

skal bruge de igangværende undersøgelser

til nogle optimale løsninger der afhjælper problemerne med zink og kobber på

den lange bane på baggrund af disse forhold stemmer vi i venstre imod beslutningsforslaget tak

igangsat en ny undersøgelse

haft undersøgelser vi igangsætter nye undersøgelser

det kan være at hun i fremtiden vil igangsætte nye initiativer og det det som vi jo siger er jamen hvornår handler vi på det

rapport fra aarhus universitet som viste at

at om få årtier vil resistens faktisk være det største sundhedsmæssige problem i hele verden jeg siger ikke at

at den burde være blevet kørt på kontrolleret losseplads hvis den havde skullet overholde de regler der

slambekendtgørelsen der havde vi nogle væsentlige overtrædelser

hvad man ellers ville acceptere hvis det var var efter slambekendtgørelsen man skulle køre det her gylle ud

forsøger at snakke sig helt udenom at der er et problem

set konstateret at der er et problem og

der bliver undersøgt endnu mere mens der trædes vande

jeg synes det ikke er rimeligt

ikke er korrekt at vi allerede nu

af en årsag det er ikke tilfældigt at man har indført dem det er fordi man gerne vil passe på jorden gerne vil passe på naturen gerne vil passe på dyrelivet er ordføreren ikke enig med mig i at vi

danske landbrugsjorder nemlig at indholdet af tungmetaller

gylle som udbringes og udkøres på markerne er et meget højt indhold af både zink og kobber der er fundet overskridelser i det der kaldes nuleffektniveauerne for zink i fem og fyrre procent af de foretagne målinger i den undersøgelse der var i efteråret det vil sige at der er overskridelser af den højeste dosis hvor man ikke forventer at det giver skadevirkninger for miljøet i fem og fyrre procent af de målinger

i syv og tyve procent af undersøgelserne var var gyllen så alvorligt forurenet med tungmetaller at den skulle være kørt på en kontrolleret losseplads hvis de regler der gælder for slam altså slambekendtgørelsen også

gjaldt for gylle det vil sige at vi har meget høje koncentrationer af de her tungmetaller i

vi ved også godt hvorfor problemet opstår det er ikke noget vi behøver undersøge det er der sådan set kendskab til det skyldes at der tilsættes zink og kobber

og det skyldes at zink i meget høj grad bruges til smågrise når de får diarré vi ved også godt hvorfor så mange smågrise lider af diarré det er fordi presset fra en højintensiv svineproduktion gør at smågrisene meget meget tidligt tages fra deres mor før deres maver er parate til det så bliver de syge fordi de ikke længere får mad hos deres mor men får fast føde så får de diarré og så behandler man dem med zink vi har også rimelig godt styr på de mulige negative konsekvenser for natur og miljø seniorforsker john jensen fra aarhus universitet som har stået for den her

rapport som startede hele debatten tilbage i oktober to tusind og femten siger meget klart at det ikke er bæredygtigt at fortsætte med at tilføre landbrugsjorden så store mængder zink og kobber som det sker nu metallerne vil på sigt påvirke jordmiljøet og potentielt skade jordens funktionalitet og biodiversitet zink og kobber der er akkumuleret i jorden kan ikke fjernes igen det var også det som dansk folkepartis ordfører var inde på

dyrenes beskyttelse udtaler i større mængder virker zink som et decideret giftstof for mange dyr eksempelvis fisk padder krybdyr fugle og pattedyr derfor er det dybt bekymrende at der måles så

zink niveauer i dansk landbrugsjord

zink indvirker på dyrenes vækst adfærd og i sidste ende overlevelse og det rammer hele fødekæden også menneskers sundhed risikerer at blive påvirket af zinkforurening lægeforeningens næstformand michael dupont har udtalt

alvorlig udvikling fordi zink fremmer antibiotikaresistens og fordi mennesket ikke kan tåle at indtage for meget zink gennem for eksempel svinekød korn eller drikkevand

landbruget begrænser brugen af zink så vi kender sådan set godt problemerne for både naturen

menneskers sundhed derudover bør det nævnes at zink fremmer antibiotikaresistens hvilket jo

stort problem ikke i forhold til svineproduktionen men søreme også

i forhold til mennesker det vi gerne vil med det her beslutningsforslag

set at vi begynder at håndtere det her problem at vi følger

nøje hvordan det udvikler sig at vi bevarer et overblik over hvor høje koncentrationer

udviklingen i landbrugsjorden så vi nøje følger det her voksende

så ønsker vi at der indføres en grænseværdi som man jo allerede har i forhold til slam

set overfører den til gylle

bliver nødt til at sætte ind i svineproduktionen

sammenhæng sikrer en overgangsordning så man ikke brager ud med det her forslag fra den ene dag til den anden men sikrer at landmændene får en rimelig tid til at tilpasse sig at vi skal passe på vores landbrugsjord vi skal passe på frugtbarheden i landbrugsjorden

da debatten jo ikke er ny har vi også her i folketingssalen og i udvalget drøftet emnet tidligere og liberal alliance har også tidligere tilkendegivet at det her

betydeligt opmærksomhedspunkt som vi skal følge i de kommende år vi mener dog ikke der er tale om en akut tikkende miljøbombe der kræver straksindgreb her og nu derfor

kommissionen så vel som den danske regering og landbrugserhvervet allerede har taget en række initiativer på området kommissionen har for eksempel fremsat forslag om ændring i grænseværdierne for zink i foder liberal alliance ønsker ens regler på området i hele eu og ikke nationale særregler og overimplementering der spænder ben for konkurrencedygtig landbrugsproduktion i danmark med det resultat at produktionen inklusive arbejdspladser

med ud af landet regeringen har som ministeren vist også sagde tidligere blandt andet iværksat en vidensopsamling og i samarbejde med landbruget ligeledes en række nye undersøgelser der skal afdække mulighederne for at få reduceret forbruget af kobber og zink i landbruget liberal alliance er overbevist om at eu sporet er det rette i denne sammenhæng og jeg er sikker på at myndighederne og erhvervet i samarbejde kan finde de rigtige løsninger på udfordringen uden at gøre yderligere brug af bureaukratiske måleprogrammer

i forslaget vi vil kende konsekvenserne bedre

de konkrete grænseværdier

viden om det vi er

opmærksomme på spørgsmålet om zinkrester og kobberrester og er meget interesseret i at der sker forskning på området

afvente eus bebudede grænseværdier og så videre

alt alt for høje koncentrationer i for eksempel spildevandsslam og at ministeren blev nødt til at komme på banen med nogle initiativer for

løbet af ti år fra to tusind og fem til to tusind og fjorten

var det radikale venstre meget opsat på

men nu hører jeg at partiet mener at vi skal afvente

princip om at forureneren betaler

vi kan se en eksplosiv stigning i løbet af de sidste ti år i forhold til medicinsk

foder og vi ved også hvorfor det

jo meget modtagelige over for andre løsningsforslag men vi har bare hørt igennem så mange år at

er en helt anden håndtering af husdyrproduktionen

der hvor jeg kommer fra ude vestpå kan se at det allerede er ved at give bonus

er faktisk folk derude som er begyndt at producere svin på en helt ny måde uden brug af antibiotika

den daværende minister i samråd på baggrund af blandt andet

nogle oplysninger fra dr som igen beroede på en rapport fra

man fandt nogle meget alvorlige overskridelser hvis der havde været en grænse

man lovede landmændene anonymitet for at kunne bruge de data man havde undersøgt

man fandt helt op til næsten det dobbelte af den tilladte

hvis det havde været spildevandsslam og der er det jo ordførerne fra de tre partiers ærinde i dag at sige jamen det giver jo ikke nogen mening at vi har en

af miljøhensyn af sundhedshensyn

vi så ikke har det for husdyrgødning der også ender

tungmetaller er jo så frygtelige

simpelt hen ikke forsvinder

et spørgsmål der blev stillet i slutningen af to tusind og fjorten til den daværende fødevareminister

ved jo godt hvorfor det er sådan det er fordi vi har fået en husdyrproduktion hvor smågrisene bliver fravænnet så tidligt at de simpelt hen ikke kan klare det så for at modvirke

tilsætter man det her men det er jo symptombehandling

at vi har en landbrugsproduktion der ikke er bæredygtig man har investeret i nogle staldsystemer fordi et folketingsflertal heller ikke i tide har sagt til landmændene at vi bliver nødt til at have en anden

system hvor smågrise skal tages fra så tidligt at de ikke er levedygtige eller at de bliver meget syge og skal have antibiotika så gik man

begyndte at bruge mere og mere zink og kobber og det er så den her meget meget voldsomme stigning vi

se i løbet af de sidste ti år

i naturen det ender i vores vandløb

fremtidig trussel mod folkesundheden og vi kan ikke

at der må flere undersøgelser til vi ved

svineproduktionen ender

markerne og vi kan ikke komme af med det igen det ophober sig og bliver et større og større problem

rapportens hovedkonklusioner står der

tilførsler af zink og kobber sammen med svinegyllen har medført en betydelig stigning i

koncentrationen på de arealer hvor gyllen er udbragt og at en fortsættelse af den nuværende praksis kan medføre en væsentlig stigning stigning i andelen af arealer hvor nuleffektniveauet altså den her grænseværdi fastlagt af eu for zink overskrides selv om niveauet allerede

ha det er et område næsten på størrelse med fyn jeg synes

ved om tungmetaller er rigtig skadelige for mennesker

ikke ved hvor meget der er derude jo

vi ved godt hvor meget der bliver brugt i landbruget

diskutere om den er for høj men derfor giver

man har en grænse for spildevandsslam og dermed jo implicit anerkender at man

husdyrgødning det synes jeg ikke giver giver nogen mening

her er det omvendt her er det os der skal komme med pengene for at kompensere for at vi andre ikke skal lide sundhedsmæssige og miljømæssige skader jeg

er på høje tid at vi indretter de økonomiske støttesystemer vi har

at få et mere bæredygtigt landbrug som alternativets ordfører var inde på kan man jo faktisk godt have landbrugssystemer hvor fravænningsalderen ligger på et mere bæredygtigt niveau for eksempel syv uger

de økologiske landbrug det

landbrug som ikke er en trussel mod miljø

vil tage tid og det vil koste penge men det koster også rigtig mange penge

der står i en helt umulig situation blandt andet også fordi har været banker der fuldstændig skruppelløst har

til at opkøbe jorder hvor priserne steg og steg og steg vi bliver nødt til at

miljømæssige og lovgivningsmæssige

produktive landbrugsjord så man ikke

hvert fald på længere sigt vil kunne dyrke fødevarer eller foder sikkert

derfor er det super vigtigt

går ind og løser problemet og helst ved problemets kilde men der er behov for et større overblik og det er derfor at vi

at løse problemerne jeg skal

vegne takke for en spændende debat hvor vi har været

og og der vil jeg jo gerne fremhæve at vi altså har at gøre med noget som er en tikkende bombe

hvis vi ikke gør noget nu kan vi altså ende med landbrugsjord som bliver uegnet til dyrkning af

er finansieringen på løsninger nu og her jo

gøre som man plejer men så rense sig ud af problemerne og der vil jeg jo bare sige at jeg synes det i den grad ville være at

om at man tilsætter kobber og zink i foderet til smågrise for at

dyrevelfærdsproblemer samtidig så med det vil jeg blot runde af og sige tak for en god debat

har nogen planer om at opsige aftalen om fartøjskvoteandele

det eksisterende kvotereguleringssystem med omsættelige kvoteandele siden to tusind og tre med

to tusind og syv med fka har tilvejebragt en udvikling i fiskeriet i form af færre men mere effektive og rentable fartøjer samt en forbedret indtjening for langt den overvejende del af fiskeriet

har forslagsstillerne et forslag om at indføre en mærkningsordning for fisk fanget med naturskånsomme redskaber hertil kan jeg bemærke at den tidligere regering i to tusind og fjorten fik udarbejdet en konsulentrapport om et mærke for skånsomt kystfiskeri som konkluderede at omkostningerne ved et sådan mærke ikke ville stå mål med den forventede effekt

at der ikke kan ændres på de nuværende ordninger jeg kan oplyse at jeg har iværksat en evaluering af den eksisterende tre årige kystfiskerordning som indgår i servicetjekket af fiskeriområdet i den evaluering skal det blandt andet drøftes om der er behov for at afsætte flere mængder flere fisk til ordningen og hvilke andre vilkår der skal være i ordningen når evalueringen er afsluttet

til en fremtidig kystfiskerordning der rummer incitamenter for de enkelte kystfiskere uanset om de anvender garn trawl tejner eller

andre redskaber med henblik på at styrke det kystnære fiskeri over en kam forslagsstillerne ønsker desuden at indføre en fradragsordning så førstegangssalg af kvoter til en fisker der fisker naturskånsomt bliver fritaget for skat af indtægten det forslag kan regeringen ikke støtte anvendelse af skattesystemet i forbindelse med kvotehandel vil reelt svare til at yde tilskud til en gruppe fartøjer og ville formentlig som statsstøtte skulle godkendes af europa kommissionen

indebære et reduceret skatteprovenu samtidig vil forslaget indebære væsentlige administrative byrder for det offentlige idet det blandt andet skal sikres at der er tale om et førstegangssalg af en kvote samlet set er jeg ikke tvivl om at det nuværende system med omsættelige kvoter er det rigtige system

ikke afvisende over for konkrete tiltag som kan styrke det kystnære fiskeri og på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget men lad mig blot tilføje

været en fornøjelse hvis de forslagsstillere der har

mulighed for at drøfte den slags forhold og også høre hvad fiskeriet selv havde af intentioner

kan fremsætte men der er jo altså også en arbejdsvirkelighed

det kunne også være at det havde kvalificeret det realistiske i

i forhold til om der er en reel efterspørgsel

hundrede og otte og halvtreds både i ministerens

vægt på at der at der åbenbart er en grænse jeg forstår det sådan at det ikke skal ende

at der kun er ét skib som fisker alle fiskene men der blev ikke lige givet et tal for hvor langt

atten fartøjer der fisker halvtreds procent af fiskene

konkretisere hvor få fartøjer

ministerens svar på anden del af vores

her om at ministeren er åben over for at der kunne være en idé i

at fremme det kystnære fiskeri og et lokalt kvalitetsprodukt så jeg ser positivt på den del af det og jeg ser frem til at ministeren kommer konkrete forslag som måske ikke lige er det der står i vores tekst

måder at fiske på og de folk der fisker på forskellige måder

naturskånsomt som kystfiskerne har en interessemodsætning

dengang man lavede det om til omsættelige kvoter at fiskeriet

se at det har betydet at fiskene ikke bliver landet lokalt

er kommet meget store millionkvoter på få hænder

mener ministeren virkelig at fiskeriet i dag er økonomisk bæredygtigt hvis man også sætter pris på at det skal

disse uger på grund af for lavt moniteringsfiskeri af de en årige

det bevirker at der ikke er aktiviteter på land efterfølgende vi kan naturligvis ikke føre landdistriktspolitik

også til den identitet og den turistvirksomhed

ses i et bredere perspektiv men det er klart at overordnet set er fiskeripolitik erhvervspolitik og som sådan

turist eller landdistriktspolitik regeringen ønsker at de tre ting hænger sammen og det er også noget af det vores servicetjek kommer til

i beslutningsforslaget have den her lokalromantiske forestilling om dansk fiskeri for det er internationalt vi har en af eus største

både lander nationalt og internationalt lige så vel som der landes internationalt i danmark

det er et primært erhverv som skal understøttes og så er det glædeligt med de landdistrikts

at støtte kystfiskeriet der er tale om følgende fire forslag for det første en mærkningsordning for fisk fanget med naturskånsomme redskaber for det andet tilførelse af en større andel af kvoterne til kystfiskere der fisker med skånsomme redskaber for det tredje indførelse af en

redskaber og for det fjerde indførelse af en fradragsordning så førstegangssalg af kvoter til en fisker der fisker kvoterne naturskånsomt er fritaget for skat af indtægten

er vi optaget af at sikre bæredygtigt fiskeri med plads til så vel store som små fiskere der sikrer vækst og beskæftigelse i så vel store som små danske havnebyer vi ønsker at fremme kystfiskeriet

optaget af at de problemer med kvotekoncentrationer som dokumentaren kvotekonger

mener vi at det ville være ude af proportioner at opsige

systemet grundlæggende mener vi at de to ordninger har været med til at sikre en nedbringelse af flåden som har været nødvendig

har været med til at sikre indtjeningen i dansk fiskeri samtidig er flere og flere fiskerier msc certificerede det betyder at det går godt med det danske fiskeri og det mener jeg vi bør glæde

systemerne er ikke perfekte det afslørede den dokumentar

om kvotekongerne som jeg netop omtalte og vi mener ikke det er ønskværdigt at fiskekvoterne samles på

hvor bestemmende indflydelse på meget store kvotekoncentrationer bliver en faktor af meget stor dominans for fiskeressourcerne samt for havnene for fiskerikollegaerne på de andre skibe og for prisdannelsen omkring kvoterne derfor er vi åbne over for en justering af de to systemer og håber at det er et af punkterne som kan blive inkluderet i den kommende vækstpakke for fiskeriet men som nævnt mener vi altså at det er lige lovlig drastisk at kaste det nuværende kvotesystem over bord vi tror på at problemerne kan løses gennem justeringer hvad angår forslagene om en styrkelse af kystfiskeriet håber vi på samme måde at vi kan få en grundig drøftelse af hvordan vi

der kan skabe vækst og beskæftigelse i både små og store havne

forslag da vi mener at vi ikke kender til konsekvenserne af de enkelte dele i tilstrækkelig grad det gælder både

at finansiere den her skattefritagelse for kystfiskere

omsætteligheden på kvoterne

på hanstholm havn inde på fiskeriauktionen

for meget vande i hanstholm havn med sin ordførertale nu

nogle justeringer men jeg synes jo det er lidt ærgerligt hvis hvis vi kun har en mulighed nemlig den at opsige kvotesystemet

hvilke muligheder ordføreren ser for at man udelukkende justerer

opsiger kvoterne

det heller ikke en del af den politik vi ønsker at føre der hvor vi tror der kan være nogle

noget der skal forhandles i en fiskeripakke

få lukket de såkaldt kreative huller omkring vores koncentrationsregler de blev kaldt kreative af styrelsen på åbent tv

få lukket hullerne og få stillet nogle krav om at der er en grænse for hvor stor

bestemmende andel en fisker må have over over kvoterne på den måde skulle vi gerne sikre at vi stadig væk har kvotesystemet men at de koncentrationsregler der ligger til grund i kvotesystemet også overholdes ikke bare formelt men også reelt

indflydelse altså om man bestemmer over kvoterne selv om det er konen eller svigersønnen der reelt ejer dem det kunne være en måde

komme omkring det her på i forhold til kystfiskeriet og de tiltag der skal tages der

forudset af socialdemokraterne at

kvoter

det vigtige for os ikke så meget koncentrationsprocenterne

bliver overholdt det er der vi ser det store problem og det var jo også det der blev kortlagt i

et af de afgørende punkter vi vil tage med til de fiskeriforhandlinger er at det som styrelsen selv ganske utilstedeligt i virkeligheden kaldte kreative huller i den her lovgivning om koncentrationsreglerne bliver lukket

væk lander store mængder af fisk i danmark det gør at der er masser af folk i arbejde blandt andet på hanstholm havn som er blevet nævnt tidligere derfor skal vi have et fiskeri både for de

og det er derfor vores pointe om

af en politik for kystfiskeriet og det er den vi glæder os til at diskutere i de

hvor man bruger de demokratiske muligheder

plads i folketinget for et parti

kan se konturerne af noget som der kan være et flertal for på et senere tidspunkt

kan ordføreren se nogle muligheder for at vi ligesom kan begrænse

en øget koncentration så det ender med at man kun har ét fartøj som som fisker halvtreds

nuværende kvotesystem for dansk fiskeri

og konkurrencedygtigheden i dansk fiskeri

ikke interesseret i at frarøve fiskeriet finansieringsmuligheder en ophævelse af

nuværende system ville betyde at fiskerne ikke kan stille sikkerhed i deres kvoter i forbindelse med banklån hvilket vil gå ud over alle fiskerfartøjer

lavet i forhold til de omsættelige kvoter blev jo lavet for at

fiskeriet i mange år have mulighed for at trække sig ud af erhvervet sådan at de fiskere der var tilbage i erhvervet kunne få et rentabelt fiskeri de fiskere

til sidst nærmest ikke kunne strække deres fingre ud på grund af et hårdt fiskeri

bifalder den ordning vi implementerede

også noget af det der gør at dansk fiskeri bifalder den ordning

implementeret det er kun fair og naturligt at fiskerne

har mulighed for at forhandle kvoterne så vi opnår en fordeling der medfører et dynamisk marked dermed undgår vi også at fiskerne flokkes om

altså det vi kalder olympisk fiskeri vi kan ikke se bort fra det faktum at det oftest er de store fartøjer der fisker mest

der vi har det bedste arbejdsmiljø og det er også der det er mest attraktivt

gøre karriere inden for fiskeriet hvilke vi glædeligvis ser en større og større tendens til det har selvfølgelig også noget med arbejdsmiljøet

det fremmer vi altså ikke ved at sætte alt dansk fiskeri tilbage til tiderne med de blå kuttere der er mange fordele ved den model vi har strikket sammen i dag en nye mærkningsordning siger vi også nej tak til

statsfinansieret mærkningsordning

en af årsagerne til at

er jo som ministeren redegjorde for

konsumfiskeri til industrifiskeri

glæder os over at arbejdet bliver sat i gang så

afvise støtten til dette

der ikke nogen øvre grænse for hvor hvor kraftige de her koncentrationer af kvoter skal være for sektoren

det er svært at se at det kan fortsætte

ender med at man har ganske få skibe

at der ikke vil være et eller andet fiskesystem

man har fået opsagt den og man er

kan nu engang ikke fange tobis ved at sætte

det er rentabelt fiskeri som er noget mest attraktive

hvor vi ikke får nedslidt vores vores fiskere så det er positivt i forhold til

på en økonomisk måde sådan at

der bliver rigere og rigere men helt almindelige unge fiskere

vi ser rundtomkring er den eneste måde de kan komme ind i

er det at beskæftigelsen er halveret

eller halveret at lokal beskæftigelse sekundær beskæftigelse svinder ind hvad

kunne tjene sin løn ved at gå på arbejde

vi så sikret nogle rammer for at man kan i dag uden statsstøtte uden alle mulige særlige ordninger men ved det frie markeds kræfter hvilket fungerer

nogle ting man måske kan justere men ordføreren maler jo på væggen at alle de danske havne nærmest er

er de faktisk steget og derfor så er det ikke så sort som

så vil man sikre en masse beskæftigelse men det vi er optaget af er at man har et rentabelt fiskeri der

komme ind i

som kunne sikre et bedre generationsskifte i fiskeriet

nemlig ikke optaget af jeg sad jo selv og forhandlede sammen

heller ikke udadtil lagde skjul på at da vi skulle fordele alle de midler til hvordan man kunne lave et generationsskifte

af at kanalisere alle støttemidler til det

og på samme måde vil jeg beskrive forholdet mellem kystfiskeriet og det øvrige fiskerierhverv som jeg vil tillade mig

det viser sig nødvendigt og at der helt specifikt også kigges

nærmere på tiltag der kan styrke netop kystfiskeriet med hensyn til den første del af beslutningsforslaget tænker jeg at forslagsstillerne må have slugt lidt for meget saltvand for som jeg forstår det

er der absolut ingen interessenter i erhvervet der ønsker kvotesystemet opsagt det er min og liberal alliances opfattelse at indførelsen af den omsættelige kvote har været med til samlet at trække erhvervet i en meget mere effektiv og rentabel retning

så er korrekt at der er blevet færre fartøjer en ophævelse af

det eksisterende kvotesystem vil formentlig bringe erhvervet ud i en alvorlig finansiel bølgegang som vil feje den gennemførte rentable udvikling langt ud på åbent hav og derfor

afviser liberal alliance også samlet set

respekt

lasten inden de kommer i havn

at man kan risikere at det er fisk som er

jeg synes at der er noget potentiale i det kystnære fiskeri den der sammenligning mellem det økologiske og det

skal der laves radikalt om

nogle problemer i at det bliver så få skibe som lander

i min ungdom hvor formanden for dansk fiskeriforening så vidt jeg husker hed bendt rulle og

han står meget klart i min erindring selv om jeg i min ungdom

i dag er jeg medlem af folketinget og må desværre indrømme at jeg ikke kender navnet på fiskeriforeningens nuværende formand

det nuværende kvotesystem formentlig har skabt et rentabelt fiskeri hvor der ikke

op det var jo også det der skete da man lavede alle husmandsbrugene i

skaffes mulighed for at flere kunne dyrke jorden

en situation hvor vores kvoter er på

en uddøen af de små havne langs kysterne i danmark det er grunden til at alternativet er

nogle markante bud på hvad der skal til

få ændret systemet så man kan understøtte det skånsomme fiskeri

skabt et nyt grundlag for at fiskeriet kan kan få en naturlig plads i havnebyerne overalt i danmark

det er blandt andet et meget hårdt arbejde men jeg

mig at høre om man har gjort sig nogle betragtninger om det her meget hårde arbejde og den meget dårlige komfort der er om bord på de små fartøjer eller om

så et kystnært fiskeri som på mange måder er værdifuldt ikke kun

leve af det men også for de mennesker som kan aftage helt frisk fisk og for livet i de havne som

truet af de nye kvoteordninger men jeg må hellere komme til sagen

det jeg er blevet sendt i byen med og det er først og fremmest at

glade for det initiativ der er taget og jeg synes da også der er grund til at kvittere for at ministeren åbenbart

er i gang med et servicetjek det ser jo ud til at

interesseret i at få et bedre kystfiskeri jeg skal dog sige at vi er meget skeptiske over for en umiddelbar opsigelse af kvoteordningen vi tror ikke på at det

umiddelbart er realistisk men vi støtter

en fisker der fisker kvoterne naturskånsomt

er de rigeste fiskere med store banker i ryggen der er parate til at overbyde de mindre fiskere for enhver pris

i dag er der for få købere til dyrere kvoter og det koster i lokalsamfundene hvor større og større

fartøjer betjenes af stadig færre hænder hundrede havne er

for at tjene det samme som en folkeskolelærer skal man købe kvoter for tredive til fyrre million kroner der er også sket en halvering af arbejdspladserne siden to tusind kvotesystemet har resulteret i en miljø og samfundsmæssig katastrofe der er i gang med at tage livet af den danske fiskerikultur

kvoteopkøb i slutningen af året resulterer i en meget lav eller ingen skattebetaling

sammen med enhedslisten og alternativet

men jeg tror ikke på at der er nogen partier herinde der er fuldstændig ligeglade med at der er lokalsamfund der visner hen at der er fisk der ikke bliver landet lokalt at der er sekundære brancher

altså et fuldstændig undskyld mig forudsigeligt resultat af at man har privatiseret og kapitaliseret kvotesystemet

og derfor kan de overbyde de små fiskere

eller unge der gerne vil ind i branchen uden kapital i ryggen at komme ind medmindre de skal blive en form for daglejere på fartøjerne

ikke det var det der var intentionen i to tusind og syv da man privatiserede jeg tror intentionen var at redde et fiskerierhverv der virkelig var udfordret men i processen smed man barnet ud med badevandet

på nogle meget meget store fartøjer

der er lokalsamfund der visner hen og

at der ikke var bundtrawl længere hvis det er det man ønsker sig

ville betyde at man over en lang årrække på otte år ville omstille erhvervet og sige nu gør vi op

man skal selvfølgelig kunne fiske men kvoterne tilhører samfundet fordi de fisk der er i de danske farvande tilhører danskerne så får man en kvote der selvfølgelig er indrettet efter hvad man har

der sidder på ufattelig store rigdomme og det går ud over de lokalsamfund der er så afhængige af at der bliver landet fisk lokalt at der er sekundære industrier til at tage over at folk kan se at deres sønner og måske også døtre kan komme ud og sejle fordi det er en lokal kultur det er noget dansk kultur vi er ved at smide ud fordi man valgte den forkerte løsning på et reelt problem i to tusind og syv

støtte det her beslutningsforslag

håber jeg at man kommer med nogle konkrete og reelle forslag til hvad vi skal gøre anderledes

det er en form for ekspropriation der

så mange år siden har

varsel men

urimeligt over for de mennesker der har investeret

sikkerheden eller økonomien i vil tværtimod udløse en masse usikkerhed som vi ikke tror der er brug for

i beslutningsforslaget står at først

arbejdsgruppe som skal arbejde med at finde ud af et nyt

forslag til et bedre kvotesystem

se et bud på en bedre model før vi vil være med til at droppe

forsøge at arbejde hurtigt så man hurtigt kom frem til et nyt kvotesystem

låner en kvote låner en fiskerettighed

at man ikke har den totale facitliste når man kommer

har intentioner om at inddrage andre

skal der nedsættes et udvalg som kan komme med forslag til en ny kvotemodel der skal træde i kraft med udgangen af to tusind og fire og tyve så skal man ikke læse vores forslag

set et nyt kvotesystem og samtidig

har vi så nogle holdninger om at der skal indføres tiltag

der er der så fire konkrete fiskepinde hvor der så er andre ordførere der er kommet frem til at der kunne være andre måder at

er en mærkningsordning så forbrugerne kan se hvad det er for nogle fisk der ligesom kategoriseres som værende nogle som er fanget naturskånsomt

så rimeligt at man har en række redskaber som man ligesom accepterer kunne være inden for det koncept

der skal tilføres en større andel af kroner til kystfiskere der fisker med med naturskånsomme redskaber

redskaber så ønsker vi også at kigge på hvad det er for nogle økonomiske vilkår der er for at fremme at kystfiskere kan overlevere deres rettigheder

man finder på et nyt kvotesystem

godt sige tak for debatten jeg synes

der har været en vis lydhørhed over for at

fremme det kystnære fiskeri

der kunne findes et flertal bag at man godt kan se at der er nogle kvaliteter

tiltag derude jeg synes det er inspirerende når man møder nogle af dem som kom med nye ideer der var for nylig et arrangement

med det de kalder langø fisk hvor der er nogle fiskere som som fisker kystnært og skånsomt og som indtil for nylig havde den mulighed at sende fisken de fangede på en fiskeauktion

kommet frem til et koncept hvor der er nogle

fiskene op giver tyve procent mere end fiskerne normalt er vant til og derefter distribuerer dem til københavn

ikke behøver at komme forbi en fiskeauktion på

man fremmer en kvalitet og hvor man fremmer en

nærhed i sine fødevarer som jeg synes der er hårdt brug for i debatten her har det også været fremme at man godt

kunne sammenligne det her kystnære fiskeri med med økologi

noget hvor man kender hele historien bag en fødevare

det ikke bare er en bulkvare ikke er en fiskepind i en en papkasse man kan købe frossen i supermarkedet men at det er noget hvor

sporbarhed kan opnås uden at der er et statskontrolleret fiskemærke

det kan man jo arbejde på men hvis man har mærker som er statskontrollerede ligesom ø mærket

nogle andre muligheder så er der en anden vished for forbrugeren

skal ikke ind og søge på nettet for hver eneste fisk de køber jeg tror at vi godt kunne komme frem til

blev forbedret jeg kunne også høre på ministeren at i det servicetjek der er i gang er der er der

hvad der foregår i det kystnære fiskeri og jeg håber meget at vi

at vi kan genåbne fiskerihavne i danmark det er lidt fattigt når turister kommer ud til kysten og skal

den frosne fisk i supermarkedet som den måde man kan få fisk på jeg tror vores turister i danmark har en forventning om

heldigvis så stadig nogle ledige kajarealer som kan indtages af nye fiskere

man relativt hurtigt kan genetablere noget

erhverv ude i de fiskerihavne som har lukket for fiskeriet i de seneste år så jeg tror egentlig at vi kommer frem til noget her hvor man godt kan kan komme frem til forbedringer

det kystnære fiskeri det ser lidt hårdere ud

fiskekvoterne med den debat vi har haft i dag

ikke hvor langt vi skal skal vi derhen at

nogle gange skal man jo bremse op inden

set er krav om at den der har fiskekvoten

omgåelse som vi har fået afdækket

ske på en lovlig måde

synes at debatten her har afdækket nogle forhold og jeg synes der er meget at arbejde med med at få justeret på det nuværende kvotesystem der var jo flere af de større partier

jeg noterer mig at det stort set er alle partier som godt kan se at der er et potentiale i det kystnære fiskeri

en fordel i at fremme det så håber jeg der er nogle fiskere der er

at det ikke bare var garnfiskeri man talte om men jeg lytter mig ellers til at det

alligevel kredser meget om at vi skal tilbage til de her garnfartøjer i løbet af nullerne lavede man en stor omstilling af

fiskeriet det blev mere effektivt og arbejdsmiljø og alle de andre positive ting som vi har talt om tidligere før

en langt højere grad af det som ordføreren betegner som naturskånsomme redskaber var der også nogle kedelige konsekvenser det var for eksempel de mange mange marsvin man fangede

en lang række edderfugle med videre er det noget man tager hensyn til når nu man taler om at sikre en bedre maritim

set være rimeligt nok og det er jo derfor at en mærkningsordning som definerer nogle krav

set er meget rimelig i stedet for at man som fisker bare kan lande fisk og sige jeg fisker skånsomt

er en fordel for ligesom at kvalitetssikre noget

rundt og sige at man gør noget godt

at da man skulle fordele alle de midler vi bruger på fiskeriet

som er med til at sikre den her omstilling

genopretning af vandløb

forvente at ordføreren vil bakke op om

godkendelsen af sprøjtemidler i danmark sker efter en effektiv og restriktiv godkendelsesordning som sikrer at der kun godkendes sprøjtemidler som ikke udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed

for miljøet eller for grundvandet lad mig minde om at den særlig restriktive godkendelsesordning er aftalt i den gældende sprøjtemiddelstrategi for to tusind og tretten en aftale som forslagsstillerne er en del af jeg er ikke enig i at forbyde salg og brug af alle ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug regeringen henholder sig til miljøstyrelsens vurdering af at efsas konklusion vedrørende glyfosat er meget robust og at glyfosat ikke i sig selv er kræftfremkaldende ikke skader arveanlæggene eller udgør anden sundhedsfare regeringen støtter derfor en fornyet godkendelse af

når det kommer til godkendelsen af glyfosatholdige sprøjtemidler i danmark sikrer vores godkendelsesordning at der ikke godkendes sprøjtemidler som udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed miljø eller grundvand hjælpestoffer der er problematiske som

kræftfremkaldende eller skadelige for fostre eller forplantning bør ikke findes i sprøjtemidler derfor støtter vi at det problematiske hjælpestof tallowamin som findes i nogle glyfosatholdige sprøjtemidler forbydes ved den kommende revurdering af sprøjtemidler med glyfosat ved revurderingen vil miljøstyrelsen sikre at mennesker ikke udsættes for skadelige mængder af sprøjtemidler hverken ved direkte brug af sprøjtemidler eller ved indtagelse af stoffet gennem fødevarer og drikkevand endelig sikrer regler for salg af sprøjtemidler til private at forbrugeren får råd og vejledning om sikker anvendelse for sprøjtemidler som sælges til private er målet også at sælge midler som er klar til brug blandt andet for at sikre en korrekt anvendelse herunder korrekt dosering ud over at der er vist sikker anvendelse af glyfosatholdige sprøjtemidler for så vidt angår menneskers sundhed er der også vist sikker anvendelse for så vidt angår miljø og grundvand i forhold til grundvandet er glyfosat et af de mest undersøgte stoffer i varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet

kun været enkelte forbigående fund over grænseværdien miljøstyrelsen vurderer også at de godkendte anvendelser på såkaldt befæstede områder som veje og

ikke giver en risiko for grundvandet kommissionen har udsendt et nyt forslag om fornyet godkendelse af glyfosat som skal diskuteres på et komitémøde den attende nitten maj forslaget imødekommer ønsket om en kortere godkendelsesperiode samt at godkendelsen af glyfosat bliver taget op til ny vurdering i eu hvis der kommer en anden klassificering fra

på denne baggrund afviser regeringen

er fundet glyfosat i urinen hos børn og der er fundet glyfosat i urinen hos størstedelen af den tyske befolkning men niveauerne er meget lave og det

om at holde igen og holde sig til virkelighedens verden det som regeringen foretager sig

who skulle overtrumfe den vurdering som den danske regering bygger sine antagelser på

at der er en cancerrisiko ved glyphosat og som toksikolog er jeg bekymret over at man ikke tager os mere alvorligt når vi advarer mod sådanne stoffer hvordan kan ministeren

så stor sikkerhed sige at

støtter jeg mig til det som regeringen har støttet sig til hele tiden og som regeringen før os også har gjort og jeg har ikke sagt noget om at det med sikkerhed ikke er farligt jeg har sagt at de grænseværdier der er sporet

så er

ministeren

det har jeg ikke nogen intentioner om

sige at

altså særlig landmænd endelig ønsker enhedslisten også at forbyde anvendelsen på de offentlige arealer

er problematisk er at de sundhedsmæssige konsekvenser af at bruge glyfosat er meget usikre

parallelt hermed er den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet efsa i gang med at vurdere stoffet

nyeste rapport fremgår det at glyfosat ikke er kræftfremkaldende

vurdering indgår i efsas samlede vurderingsgrundlag derved sikres at vurderingen af glyfosat bliver så grundig som muligt dette er væsentligt da eu landene skal tage stilling til om godkendelsen af glyfosat skal forlænges i den forbindelse har socialdemokraterne tidligere understreget at stoffet ikke skal godkendes før det fuldkomne vurderingsgrundlag ligger klart enhedslisten ønsker at vi udelukkende handler på baggrund af

rapport og forbyder stoffet socialdemokraterne tager denne sag meget alvorligt vi går op i danskernes sundhed og vi ønsker ikke at

med danskernes ve og vel derfor tog vi i vores regeringstid initiativ til en sprøjtemiddelstrategi der netop havde til formål at sikre en mere forsvarlig brug af sprøjtemidler denne strategi udløber ved årets udgang og der er behov for en ny strategi det er væsentligt for socialdemokraterne at eu ikke godkender glyfosat på et ufuldkomment grundlag på samme måde mener vi heller ikke at folketinget bør tage stilling til glyfosat før

vi har det videnskabelige grundlag helt på plads i den forbindelse er det også væsentligt at slå fast at de nuværende regler sikrer at der ikke sælges sprøjtemidler

kræftfremkaldende i deres færdige opløsning

op i forhandlingerne om en ny sprøjtemiddelstrategi hvor det er vores håb at regeringen vil indkalde til brede forhandlinger sådan at vi kan få en bred aftale der sikrer at danskernes sundhed får allerhøjeste prioritet til den tid vil vi forhåbentlig også have et bedre billede af hvilke

risici der er forbundet med glyfosat på den baggrund ønsker socialdemokraterne ikke at støtte enhedslistens beslutningsforslag på nuværende tidspunkt dette gør sig både gældende

om forbud mod salg og brug af midler der indeholder glyfosat til privat brug

forslaget om forbud mod salg og anvendelse af midler der indeholder glyfosat til erhvervsbrug og brug

blevet lidt mere nuancerede i vores tilgang til tingene men jeg vender

at vi ikke vil forlænge det så længe det ikke er afklaret omvendt vil vi heller ikke

opfører sig i den menneskelige organisme

altid dyreforsøg vi skal forsøge at oversætte så der kommer formentlig aldrig nogen endelig afklaring så spørgsmålet er hvor lang tid

før man griber ind over for et stof der kan være meget farligt

men

det der er en indikation af om der er en risiko så når

for mennesker fordi mennesker

ikke bekymrende når who

af de mest undersøgte plantebeskyttelsesmidler det tilhører

og testes mest aktivstoffet i roundup hedder glyfosat og det virker ved at

miljøstyrelsen har adskillige gange konkluderet senest i oktober to tusind og fjorten

er ok at anvende glyfosat

glyfosat i eu for venstre er det afgørende at lytte til fagfolk når

for dansk hvis vi går enegang

at forbrugerne har mulighed for at få en grundig vejledning i forbindelse med brug af roundup og andre sprøjtemidler

sprøjtemidler til private

den rigtige dosering vedrørende kræftrisiko er det værd at bemærke at danske landmænd har den laveste forekomst af kræft af alle erhvervsgrupper

stort nordisk kræftstudie blandt femten millioner mennesker

beslutningsforslaget omtales så en undersøgelse fra who der angiveligt påviser at blandt andet roundup er kræftfremkaldende imidlertid

ren glyfosat svarende til

spiseskefuld om dagen før stoffet stoffet eventuelt er kræftfremkaldende nu siges der som bekendt meget i debatten om

en artikel i ingeniøren den enogtredivete august to tusind og elleve fremgår det at roundup er mindre giftigt

og kaffe hvis det holder sætter sætter det jo unægtelig tingene lidt i perspektiv også

at der kan være problemer med nogle af hjælpestofferne som anvendes i roundup derfor støtter venstre at hjælpestoffet tallowamin som findes i en række glyfosatholdige sprøjtemidler forbydes ved en kommende revurdering af sprøjtemidler med glyfosat endelig

det venstres opfattelse at et forbud mod bestemte sprøjtemidler i videst muligt omfang skal ske på baggrund af fælles eu regler og ikke på baggrund af dansk enegang

vil ødelægge danske landmænds konkurrenceevne i forhold til landmænd i nabolandene venstre stemmer derfor imod dette beslutningsforslag og

en hundrede og fire og halvtreds som jeg lige har redegjort

forbud mod roundup og det gælder for så vidt både i forhold til privat og erhvervsmæssig brug så venstre stemmer imod

fremstilling af sagen så man kan sige

dem vi støtter os allermest til nemlig efsa jo igen har konkluderet så også bakket op af vores egne folk her i danmark

det ikke er kræftfremkaldende

modsatte konklusion det vil sige at der er tvivl

der er uenighed her er det

lade tvivlen komme til gode

se en undersøgelse hvoraf det fremgår at næsten alle tyskere har det her stof i kroppen og

det mest undersøgte af alle midlerne den faglige risikovurdering foretaget af miljøstyrelsen har adskillige gange vist at midlet roundup

udgør en risiko for mennesker og miljø herunder grundvandet ved korrekt anvendelse jeg stoler

jeg selvfølgelig befinder mig her i folketingssalen vel vidende at både internationale og danske myndigheder løbende foretager risikovurderinger af disse stoffer og produkter derfor mener liberal alliance ikke

som beskrevet i beslutningsforslagene her er nødvendigt vi vil

gerne lade det være op til for eksempel den enkelte kommune eller forbruger om de ønsker at bekæmpe ukrudt

håndkraft eller for eksempel med ukrudtsbrænder der jo også har alvorlige

med de ord afviser liberal alliance

at vi ikke politisk lytter til de advarsler

kommer med som forskere jeg har tidligere citeret professor på institut for folkesundhedsvidenskab på københavns universitet lisbeth e knudsen for at sige jeg er ikke i tvivl om at der er en cancerrisiko ved glyphosat og som toksikolog er jeg bekymret over at man ikke tager os mere alvorligt når vi advarer mod sådanne stoffer

politikerne det er politikerne der ikke tager forskernes advarsler alvorligt nok

ekspert på det her område

som også tidligere ordførere har nævnt

forskel imellem det materiale som efsa har anvendt i

der er muligvis også uden at

gøre nærmere rede for det en forskel på hvad sigtet er med risikovurderingen men som jeg også gav udtryk for i min ordførertale

at den danske miljøstyrelse og i øvrigt også efsa i den her sammenhæng foretager en faglig grundig risikovurdering

specielt synes synes vi det er oplagt

professionelt brug men at man måske i udvalgsarbejdet kunne tale om at have

det mest anvendte pesticid i landbruget

alternativer lige om hjørnet jeg tror at man kender til dem i erhvervet men man skal lige have

rimelig hurtigt og har en kort udfasningsperiode for erhvervsmæssig brug

så putter noget sand ned mellem fliserne så går der lidt længere tid før man igen skal i gang med de der

det er vist ikke miljøskadeligt jeg indrømmer

er god vi er også betænkelige ved at

skal bruges erhvervsmæssigt og vi ved at det er et af

verdens mest anvendte ukrudtsmidler men vi ønsker konsekvenserne for danmarks planteproduktion bedre belyst

acceptere det men i første omgang vil vi først og fremmest arbejde i eu for at de europæiske tilladelser til

som muligt så der bliver lagt pres på

at sikre at der bliver udviklet bedre alternativer

der faktisk ikke bruges ret meget roundup på offentlige arealer det er hovedsagelig til bekæmpelse af bjørneklo

faktisk huske cirka femten år tilbage da jeg havde glæden af at være minister for kirkeministeriets område der havde svend auken faktisk presset os i ministeriet til at holde op med at bruge roundup på kirkegårde

for et år siden kom med en rapport der advarede mod kræftfremkaldende egenskaber i aktivstoffet glyfosat

produceret af monsanto

genmodificerede

afgrøder og sorter og så videre det er altså en mystisk og meget meget skadelig

blanding af nogle meget store erhvervsinteresser og

har talt om i udvalget flere gange også under adskillige samråd

betænkelighed det må jeg hellere nøjes med at

det heroppefra fra nogle af

ordføreres side fra nogle af vores partier omkring de erhvervsinteresser som påvirker

eu systemet den lettere nonchalante afvisning

enige i målet så derfor er vi

og det er jo desværre ikke overraskende at der nok ikke bliver

at man bruger roundup til tvangsmodning og som jeg sagde til ministeren tidligere

roundup til tvangsmodning af korn

kunne vi måske få et folketingsflertal for at kigge på den del af det

jeg godt hørte at ministeren var afvisende

men nu skal det bedste jo ikke være det godes fjende eller hvad man siger så vi mener også at strategien nationalt skal være samtidig med at vi forfølger det her mål som vi er enige med enhedslisten i at vi sikrer færrest mulige anvendelser af glyfosatpesticider og miljøstyrelsen skal også inden længe tage stilling til fornyelse af glyfosatpesticider sf har også

afvisning af godkendelse af pesticidblandinger med kræftfremkaldende mutagene eller reprotoksiske egenskaber

og hvad vi ellers hører men når man ikke vil tage stilling herhjemme

der skal regeringen selvfølgelig ikke slippe uden om man bør gå forrest i

eu og samarbejde med frankrig og andre lande for eksempel holland om en eu strategi med henblik på at få begrænset brugen mest muligt og med henblik på et forbud

bliver fornyet i to tusind og seksten men næppe i femten år som kommissionen har foreslået det har vi jo også haft

vi støtter enhedslistens forslag hvis de ikke kan

finde opbakning så synes vi at vi skal presse mest muligt på for at vi både begrænser

værdifuldt at få debatteret jeg kan ikke påstå at jeg er glyfosatekspert hverken

ned i det her og det har været særdeles interessant

forsøgt at forholde mig til det her med ret åbne øjne og uden alt for meget

man kan jo hurtigt se når man orienterer sig i det her stof at der ligesom

et miljømæssigt element det er ud fra de to

er der jo den her uenighed som flere andre også har været inde på i dag mellem

er kræftfremkaldende har kræftfremkaldende egenskaber ligesom der

for at komme med en vurdering af er kræftfremkaldende eller

på plads før vi er indstillet på at lave et forbud mod det her vi bliver nødt til at have et bedre vidensgrundlag end vi har i dag så vi ser frem til at man får lavet

den klassificering

som også findes i de glyfosatholdige sprøjtemidler

noget som kommissionen er ved at kigge på og den skal snart fremlægge

set er meget meget positivt det andet element som jeg var inde på altså ud over det sundhedsmæssige element

glyfosatholdige sprøjtemidler er noget af det som er allermest undersøgt herhjemme der er meget meget stor bevågenhed i forhold til

må sætte min lid til den vurdering der er kommet fra miljøstyrelsen jeg har svært ved at argumentere for hvorfor jeg skulle være mere ekspert end

i den her sag de har altså lavet den vurdering at glyfosat i danmark ikke udgør nogen risiko for

ikke stå heroppe og påstå at jeg ved bedre end dem i den her sag så derfor når det kommer til det miljømæssige spørgsmål

kan dokumentere effekterne af det her

opsummerende kan jeg sige at vi afventer det europæiske

synes vi det er svært ikke at have tillid til miljøstyrelsen vi mangler i de gode argumenter for hvorfor den

på det her punkt men vi har bekymringer i forhold til det her stof

set meget meget glade for at man fra eus side formentlig kommer til at lave en kortere godkendelsesperiode end de her femten år som alt andet lige er en meget lang tidshorisont for et stof som der er så stor usikkerhed om men med de ord

de her forslag på dagsordenen i folketinget så skyldes det at verdenssundhedsorganisationen

sidste år offentliggjorde en rapport som resultat af et års granskning af al offentligt tilgængelig videnskab

inden for glyfosats virkning i dyr og mennesker den omfattende undersøgelse endte med

at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende

måneder senere i oktober spillede eu agenturet efsa ud med

undersøgelse og de kom til den modsatte konklusion glyfosat er ufarligt en måned senere i november gik seks og halvfems forskere fra universiteter og regeringsinstitutter i blandt andet europa usa canada og kina på banen med en skarp kritik af efsa

der er helt åbenlyst en meget stor videnskabelig uenighed verdens førende kræftlæger mener én ting efsa kommer frem til noget andet og debatten vil formentlig udspille sig i ganske mange år endnu

der er danske forskere som holder med who de har blandt andet undersøgt den danske befolkning danske børn og de har fundet glyfosat i urinen hos danske børn

den danske professor på institut for folkesundhedsvidenskab på københavns universitet lisbeth e knudsen udtaler jeg er ikke i tvivl om at der er en cancerrisiko ved glyphosat og som toksikolog er jeg bekymret over at man ikke tager os mere alvorligt når vi advarer mod sådanne stoffer undersøgelsen lægger sig

lidt op ad en tidligere undersøgelse fra tyskland som ministeren også var inde på i sin tale

at stort set alle tyskere har glyfosat i kroppen

end grænseværdien for glyfosat i drikkevand så det der er meget tydeligt ud over at der er den her store videnskabelige uenighed hvor rigtig mange kræftlæger mener at der er tale om et kræftfremkaldende stof

sprøjtemiddel som findes meget hyppigt

så spørgsmålet er og det er det der er den politiske beslutning hvem er det man vælger at holde med og der må jeg bare sige at jeg tror der er rigtig mange danskere der synes det virker lidt underligt når dansk folkeparti

står på folketingets talerstol og siger at man ikke vil gribe ind over for roundup at man ikke vil lade den her tvivl komme børn og voksne danskere til gode

jeg tror det for rigtig mange mennesker virker som en helt bizar afvejning af hensyn her

jeg synes det er vigtigt at understrege at landbruget

producere med sprøjtegifte landbruget kan producere helt uden sprøjtegifte det ser vi

sprøjtegifte i deres egne haver man kan godt bekæmpe ukrudt på anden vis når vi synes at de her forslag har været vigtige at

og vigtige at debattere i dag så er det fordi det er

alternativets synspunkt

en risiko ved farlige kemikalier til hver en tid skal komme befolkningens sundhed